beslutningsforslag nummer b tres per clausen

beslutningsforslag nummer b en og tres per ørum jørgensen beslutningsforslag nummer b to og tres sophie hæstorp andersen jonas dahl manu sareen per clausen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

medlemmer af folketinget mette gjerskov med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om at undgå import af hcb affald fra australien

at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

får ordet er fru ulla tørnæs

forlænger vi endnu en gang den revisionsfrist som vi har i henhold til lov om udstationering af lønmodtagere det støtter venstre naturligvis revisionsbestemmelsen blev i sin tid sat ind i loven efter drøftelse

forud for lovens vedtagelse tilbage i nitten ni og halvfems en meget grundig drøftelse sted med arbejdsmarkedets parter drøftelsen handlede om hvorvidt mindstelønnen skulle fastsættes ved lov i danmark det afviste arbejdsmarkedets parter

er blevet gentaget i forbindelse med dette lovforslags høring jeg håber derfor meget at et enigt folketing vil bakke op om det her lovforslag så vi får videreført muligheden for at kunne revidere loven hvis der skulle opstå et ønske om det tak

til stede arbejdskraftens fri bevægelighed er jo en af grundpillerne i eu samarbejdet men det kan ikke

række initiativer og direktiver der kan regulere dette område og der er også flere på vej i danmark er vi jo lidt specielle med den måde som vi har indrettet arbejdsmarkedet på det betyder at vi for

ikke har bestemt at mindstelønnen på det danske arbejdsmarked bestemmes ved lov det at sikre mindstelønnen har vi her i tinget trygt overladt

at ordne

er vi helt tilfredse med den arbejdsdeling og vi ser ingen grund til at lave den om derfor siger vi også ja til at fastholde revisionsbestemmelsen i loven

men når det så er sagt

er det også nødvendigt at påpege de svagheder der er i det nuværende system i de senere år har der været hårdt brug for hænder i danmark og der er kommet mange udenlandske arbejdere

men der har været utallige tilfælde af grov udnyttelse underbetaling af medarbejdere manglende betaling af skat og moms

det viser at systemet ikke fungerer uden at vi som samfund holder øje

og kontrollerer at tingene foregår på en ordentlig måde selv om vi har lavet en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter betyder det ikke at vi bare kan læne os tilbage vi skal hver især

vores del af opgaven parterne må via deres opsøgende arbejde sikre at der er overenskomster og at de der arbejder er organiseret

vi som stat og myndighed må sikre

til stede i arbejdstilsynet skat og politiet så de netop er i stand til at følge op og straffe dem der bryder loven det sker ikke

fornødne omfang i dag og det er vores ansvar her i salen at det ikke sker rut registret udenlandske tjenesteydere vil tage hånd om en del af de problemer forudsat at myndighederne har de fornødne ressourcer

lang række problemer der ikke er taget hånd om og som vi selvfølgelig også skal løse i socialdemokratiet går vi ind for at arbejdskraften kan bevæge sig rundt mellem eu medlemslandene men vi kan og vil ikke acceptere løndumping socialt bedrageri

vi ser da også frem til at regeringen som opfølgning på

beholde revisionsfristen for det

være at der var noget der skulle tages op i i udstationeringsdirektivet det mener vi i dansk

allerede er nu jeg synes jo

på udstationeringsdirektivet vi ved at der er mange udenlandske arbejdstagere der rejser frit rundt i landet det er blandt andet udstationeringsdirektivet der er skyld i at arbejdere fra

polen letland og litauen

i landet

der også er er årsag til at

berømte rut register registrering af udenlandske tjenesteudbydere

og byder ind på opgaver i danmark

to tusind fem hundrede udenlandske byggevirksomheder i danmark

til at virke og samle en hel del op

i den forbindelse synes jeg at det var på sin plads

udstationeringsdirektivet er der noget i udstationeringsdirektivet vi kan ændre

af underbetalt udenlandsk arbejdskraft

er mange andre ting man kunne kigge på i

jeg opfordrer beskæftigelsesministeren til at

arbejdsgivere og lønmodtagere ønsker ikke at der skal fastsættes en mindsteløn men det kunne jo godt være at der var andre ting vi kunne se på i udstationeringsdirektivet

indkalde til et møde om

det her udstationeringsdirektiv

kan modvirke underbetalt arbejdskraft

jo en oplagt lejlighed til at gøre nu her men jeg må indrømme at jeg har mine tvivl

arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer vil de har jo kun fokus på om det skal være en mindsteløn

rigtig mange ting man måske kunne gøre

stramme udstationeringsdirektivet op så det bliver

dem der egentlig underbyder den danske arbejder at komme til landet og arbejde

vi ikke begejstret for at man bare lader

hvis ikke revisionsfristen bliver forlænget

er det også nødvendigt at beholde den revisionsfrist

stramme udstationeringsdirektivet op nu har vi lejligheden

godt være at arbejdsgivere og lønmodtagere ikke ønsker

mindsteløn men lad os kigge på alt det andet der ligger i udstationeringsdirektivet

på sagen igen hvis der på eu plan skulle blive foretaget andre ændringer vedrørende vilkårene for udstationering af lønmodtagere eller hvis der skulle komme et massivt ønske fra parterne på arbejdsmarkedet om for eksempel at få en lovbestemt mindsteløn men indtil videre forventer vi at den nuværende model med de nødvendige ressourcer er stærk nok til at sikre

ikke kan være til stede skal jeg hermed tilkendegive den konservative holdning udstationeringsloven stammer fra nitten ni og halvfems da folketinget implementerede eu’s udstationeringsdirektiv som i al sin enkelhed går ud på at give virksomheder fra andre eu lande mulighed for at udstationere deres medarbejdere i danmark direktivet er en hjørnesten i eu hvor vi i mange år har nydt godt af arbejdskraftens varernes tjenesteydelsernes og kapitalens frie bevægelighed fortidens toldmure og handelsrestriktioner er afløst af et moderne fællesskab hvor vi handler med hinanden på tværs af grænser til gensidig fordel da folketinget i nitten ni og halvfems vedtog udstationeringsloven var der bred enighed om at vi som lovgivere ikke ved lov skulle fastsætte en mindsteløn en lovbestemt mindsteløn ville være et brud på den gode tradition for et aftalebaseret arbejdsmarked i danmark til gengæld indførte folketinget dengang i nitten ni og halvfems en revisionsbestemmelse der handler om løbende

genoverveje spørgsmålet om en lovbestemt mindsteløn det har vi så drøftet både i to tusind og

hvor vi blev enige om at forlænge revisionsfristen og om ikke at indføre en lovbestemt mindsteløn derfor støtter vi også beskæftigelsesministerens forslag om

forlænge revisionsfristen til år to tusind og fjorten hvor vi så igen kan tage stilling til spørgsmålet

ført en slags trepartsdrøftelse det er jo nok så bemærkelsesværdigt mellem

udskyde revisionsfristen i forhold til om

udstationeringsdirektivet efterlader et behov for en lovfastsat mindsteløn i

forhold der i danmark er ordnet af arbejdsmarkedets parter gennem aftaler og når disse parter ønsker at udskyde fristen

ikke forberedt mig på at holde en længere tale men jeg vil gerne når debatten

vi jo altid hører på jungletrommerne at udstationeringsdirektivet

det så tredje gang at vi udskyder revisionsfristen

over for det indre marked

dommedagstale vi har hørt om at nu ville

den ene og den anden eu regel eu direktiver og samarbejdet på tværs af grænserne føre til

blive gjort til skamme af udviklingen derfor står vi jo også her i dag og bevarer godt nok muligheden for

eventuelt vælge at suspendere den del af den danske model der handler om minimumslønnen og

en minimumsløn men vi siger jo med det samme også

vi har haft i de senere år med østeuropæisk arbejdskraft og på andre tidspunkter

har ført til et sådant pres at der nu er behov for en lovfastsat

det synes jeg bare at alle skeptikerne skal

holde sig for øje at det her lovforslag

over for de ting vi laver på eu området og ikke det modsatte selv om man næsten kunne fornemme det når man hørte blandt andet

hører meget om væsentlige emner som

var rockwool fondens forskningsenhed der

har været en fremragende forretning for

de kom på et tidspunkt hvor vi havde underskud af arbejdskraft og

tog af sted igen da vinden desværre vendte

lavkonjunktur og det er jo fordi det er let fordi det er nemt at flytte arbejdskraften hen over grænser

de områder hvor folk er inden for det indre marked men

de områder man har været mest nervøs for og mest kritisk over for altså østudvidelsen har det

den danske samfundsøkonomi det betyder ikke at der ikke er problemer vi skal forholde os til men vi kan konstatere med lovforslaget her at pres på mindstelønnen

problemet arbejdsmarkedets parter er enige om at der ikke er behov for at bryde den danske tradition for at der ikke er en lov om minimumsløn men at det i stedet for er noget der

overenskomster det synes vi er meget positivt og vi tager udskydelsen af revisionsfristen som et vidnesbyrd om

enige i at det er fornuftigt at man ved at udskyde den her frist bevarer mulighederne for

nogle opstramninger når der bliver enighed om at det er nødvendigt men på baggrund af herre morten østergaards indlæg kunne det jo opfattes som en tilslutning til at der ikke forekom social dumping af betydning i danmark

de chauffører de bygningsarbejdere de mennesker der arbejder i landbrugssektoren

hver eneste dag oplever at se

og under nogle forhold som både arbejdsmiljømæssigt og på anden måde er fuldstændig uacceptable

ofte gennemføres af firmaer der i øvrigt har et tvivlsomt forhold til den danske lovgivning på en række områder hvis det at tilslutte sig det her lovforslag skulle opfattes som om jeg ikke erkender at de har ret

de måske også har et lidt tættere forhold til hvad der sker ude i det danske samfund

ja så ville jeg jo synes det var kedeligt så derfor bliver jeg nødt til at sige at der efter enhedslistens opfattelse er et meget stort behov for

vi må konstatere at det der foregår nu faktisk er at de eksisterende regler bruges

omfattende problemer på det danske arbejdsmarked

sikre at man kan konkurrere og

der være nogle fordele ved hvis man i øvrigt var i stand til at sikre sig imod social dumping

indtil nu ikke været i stand til

konstatere at det udstationeringsdirektiv der er på området ikke sikrer det måske snarere tværtimod vi kan konstatere at dansk lovgivning danske overenskomster eller administrationen af dem i hvert fald heller ikke sikrer os mod social dumping så derfor er det da mit håb

vise sig en vilje til at gennemføre de nødvendige opstramninger af lovgivningen som jo også handler om at give fagforeningerne bedre mulighed for at kontrollere om de regler der eksisterer

at der er sådan et enkelt spændende element nemlig det element der handler om at den måde man administrerer den eksisterende lovgivning på med dispensationer til for eksempel transportområdet til cabotagekørselsområdet er noget som giver enorme problemer

arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer i enighed siger

anderledes alligevel vælger man altså

helt utraditionelle udgave af den danske model nemlig

selv når arbejdsgiverne og fagforeningerne er enige om at noget burde gøres anderledes

på det her område men af samme grund

jo godt nok at have en mulighed for at man kan gennemføre en evaluering og gennemføre de nødvendige lovtiltag på et senere tidspunkt jeg deler nok los opfattelse af at vi ikke skal vente til to tusind og fjorten men at vi bør komme i gang med en evaluering relativt hurtigt også af de nye tiltag som er trådt i kraft her den første januar og som formentlig heller ikke er tilstrækkelige

social dumping det sagde jeg jeg sagde at det var en væsentlig problemstilling som vi skulle holde os meget for øje og søge at mest muligt men jeg sagde også og det må herre per clausen anerkende at

at arbejdsmarkedets parter er kommet til den konklusion at der er behov for at lovfæste minimumslønnen

er derfor jeg siger at

var at nogle frygtede at det ville blive konsekvensen det er det så ikke blevet det betyder ikke der ikke er problemer vi skal håndtere men vi skal ikke håndtere det ved at afvikle den danske arbejdsmarkedsmodel

danske arbejdsmarked før man går til den yderlighed at gøre op med at løn og ansættelsesforhold sådan i princippet aftales mellem arbejdsmarkedets parter vi ser bort fra alle de gange folketinget alligevel har grebet ind og vedtaget hvordan det skulle være imod lønmodtagersynspunkter

enig i og derfor skal der tages en række andre initiativer for at få løst den udfordring vi står over for nemlig at der foregår social dumping ude på arbejdsmarkedet jeg skal beklage hvis jeg

morten østergaards begejstring for den frie bevægelighed sådan at han måske underkendte de store problemer der var hvis

løse de udfordringer når vi nu i fællesskab skal til at lave en lovgivning som sikrer at vi kan sætte en stopper for social dumping og måske endda få lavet om på nogle eu regler det er jo også en mulighed

lige for så eksisterer

at deltage i blandt andet hvordan vi har organiseret overgangen

de nye vilkår efter at man udvidede mod øst i den berømte østaftale men det er

som vi skal håndtere på en anden måde

det jo bare være interessant at få herre per clausen til også at anerkende at der også er goder at det har været et gode for det danske samfund som sådan for hver eneste dansker at der er kommet udenlandsk arbejdskraft fra andre europæiske lande primært de nye østlande dengang vi havde højkonjunktur og ikke havde arbejdskraft nok selv at det har givet et væsentligt bidrag til statskassen og at forskerne siger at fremadrettet er det noget af det der kan holde bunden

bare bede herre per clausen om tilsvarende at anerkende at der også

ved at blandt andet østeuropæere

har mulighed for at tage arbejde i andre lande det er vi altid gået ind for af samme grund har vi i forhold til eu regler arbejdet hårdt på at få et flertal i det danske folketing for at danmark ville yde en indsats for at sikre at den vandring der er af arbejdskraft hen over grænserne skete på vilkår som gjorde at man kunne være fuldstændig sikker på at de mennesker fik samme løn og arbejdsforhold som de danskere som bor i danmark i forvejen har der må jeg bare sige at det har knebet med at samle flertal for en sådan indsats

vi i sin tid ikke var med til at lave østaftalen hang det sammen med at man valgte at kombinere nogle fornuftige tiltag med nogle tiltag som handlede om at diskriminere mennesker der kom fra østeuropa til danmark for at arbejde i forhold til hvis man for eksempel kom fra tyskland

har stolte traditioner for regulering

ikke ønsker at der lovgives

derfor endnu en gang anmodet om at revisionsbestemmelsen udskydes fra

liberal alliance ønsker ikke at lovgive og statsregulere mere end højst nødvendigt og kan derfor bifalde at vi forlænger fristen således at man samtidig har sikkerhed for

der er ingen grund til at skyde gråspurve med kanoner heller ikke på

om at forlænge revisionsbestemmelsen i udstationeringsloven en revisionsbestemmelse i udstationeringsloven giver os anledning til sammen med arbejdsmarkedets parter som også flere har nævnt her under debatten løbende at overveje om der skal ske ændringer i den måde som vi hidtil har valgt for at sikre os mod social dumpning

ni og halvfems da udstationeringsdirektivet blev gennemført blev det drøftet med arbejdsmarkedets parter om der ved lov skulle fastsættes en mindsteløn i danmark for at forhindre social dumping det ønskede hverken folketinget eller arbejdsmarkedets parter men alle var enige om at

revisionsbestemmelse ind i udstationeringsloven så vi med jævne mellemrum kan genoverveje muligheden revisionsbestemmelsen er blevet forlænget i henholdsvis to tusind og to to tusind og fem og to tusind og otte efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter parterne er

at der fortsat ikke er behov for at fastsætte en mindsteløn ved lov

udtrykt ønske om at opretholde revisionsbestemmelsen

foreslår vi fra regeringens side at forlænge fristen til den første januar to tusind og fjorten hvis der skulle være uafklarede spørgsmål

få dem besvaret under

får ordet er fru louise schack elholm

nedsat psykisk funktionsevne og som er på døgninstitution eller opholdssted

udviklingshæmmede der kan gå sig en tur men som ikke kan finde hjem eller er til fare i trafikken det er ture som i værste tilfælde kan være fatale

er koldt udenfor med en gps også kaldet et alarm og pejlesystem vil man altid kunne finde den udviklingshæmmede

den unge og familien får betydelig større sikkerhed

er så indgribende i den personlige frihed kun kan bruges når det er allermest nødvendigt derfor er indgrebet kun muligt med tilladelse fra kommunalbestyrelsen og godkendelse fra forældrene det er også vigtigt at man ikke

den pædagogiske pædagogiske indsats fordi det er lettere at bruge gps gps er en støtte ikke et alternativ til den pædagogiske indsats kommunalbestyrelsen skal derfor sørge for

redskaber der samtidig med indgrebet vil blive anvendt for at gøre den unge i stand til at

ligeså skal den unge naturligvis stadig opleve omsorg og pleje i det daglige der findes allerede i dag en lignende lovgivning for voksne med denne lovgivning

et alarm og pejlesystem på udviklingshæmmede børn og unge som er anbragt på døgninstitution eller

mellem fem og halvtreds og en hundrede og ti børn og unge som er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted og som har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne og som dertil mangler evnen til at kunne færdes alene i trafikken

den her meget snævre gruppe snarere tværtimod fordi vi har at gøre med en gruppe af børn og unge mennesker som vi skylder at gøre os al tænkelig umage for at forbedre vilkårene for det mener socialdemokraterne at vi nok vil kunne

så jeg synes også at det er på sin plads at huske at rose når der er anledning til den slags

lydhøre man har været over for de høringssvar der er kommet

lovforslag jeg synes at lovforslaget

er et rigtig godt eksempel på hvor vigtig høringsfasen er og i hvor høj grad høringsparterne kan være med til at kvalificere

ændringer i lovforslaget det er blevet klargjort at der er tale om en kan bestemmelse som kun kan anvendes i særlige tilfælde der er blevet indført samtykkekravet til

forældremyndighedsindehaveren der er også indsat en bemyndigelsesbestemmelse for ministeren til at udarbejde en bekendtgørelse både i forhold til den tidsmæssige udstrækning og i forhold til opfølgningen på kommunernes brug af foranstaltningen og det vil jeg vende tilbage til

blevet gjort tydeligt i bemærkningerne at det her alarm og pejlesystem ikke må erstatte det pædagogiske arbejde og at man løbende skal arbejde for at udvikle netop pædagogiske metoder som kan erstatte magtanvendelsen

er specificeret nogle punkter som

skal finde ud af om betingelsen for den her altså meget særlige foranstaltning overhovedet er opfyldt det bliver også specificeret at

er præciseret klageadgangen til det sociale nævn

at der bliver fulgt op løbende fordi de jo har det med at udvikle sig ganske hurtigt det er

til andre ministre om hvor vigtigt det netop er lovgivningens kvalitet at vi får sikret en ordentlig høringsproces for de ændringer som der er blevet lavet her

meget tilfredse med hos socialdemokraterne det er nogle ændringer som især understreger hvor alvorligt vi altid må tage det når vi skrider til nogen som helst former for magtanvendelse men jo særlig når det er børn vi har med at gøre ændringerne er også en meget væsentlig grund til at vi fra socialdemokraternes

tidsbegrænsningen som jo også mange af høringssvarene beskæftiger sig med og

vi ikke synes at vi endnu er nået helt i mål med men det håber vi så at vi kan komme for det første når nu lovforslaget her giver ministeren bemyndigelse til at kunne fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af perioden hvori man kan bruge alarm og pejlesystemer vil ministeren så ikke over for os løfte sløret for hvilken tidsperiode man forestiller sig for

fra blandt andet børnerådet og dh som anfører at hvis hensigten er de otte måneder som gælder for voksne synes de at det er meget lang tid når det drejer sig om børn der udvikler sig rasende hurtigt

kommunernes brug af den her foranstaltning den snævre personkreds taget i betragtning

sådan set godt leve med at der ikke ikke indføjes nogen revisionsbestemmelse men

det så må være rimeligt at vi

om året om udviklingen sådan

at vi kan følge med i om der skulle ske et skred i personkredsen eller om der skulle være andet der kunne give anledning til bekymring i

forhold til om de her redskaber bliver brugt til

om det for eksempel går ind og erstatter det pædagogiske arbejde for så skal vi jo kunne råbe vagt i gevær

muligheden for at råbe vagt i gevær er også det vores sidste spørgsmål handler om

kan svare på hvis ministeren her i dag kan give os nogle gode svar på de spørgsmål

kunne støtte forslaget hvis ikke vil vi starte med at forholde os positivt til lovforslaget og dets intentioner

også været mange principielle overvejelser om brugen af ny teknologi når det drejer sig om mennesker

manglende forståelse af hvor de er og hvor de

det jo naturligt at vi nu også ser på

alvorlige psykiske funktionsnedsættelser kan vi bruge den teknologiske udvikling til også at sikre at

der hvor de tænkes at skulle være jeg oplever

at ministeriet med det her lovforslag virkelig har forsøgt at

tænke sig om og vi kan jo også se på de

høringssvar at der er bred opbakning og hvor der

at man i den her sammenhæng har været meget åben

nogle elementer som man ikke har været inde på og som jeg synes vi burde give os selv en anledning til at overveje når det drejer sig om brug af teknologiske hjælpemidler

med psykiske funktionsevnenedsættelser

har man jo en formålsbestemmelse sådan som jeg har forstået

meget rart at få at vide hvorfor man ikke

i udarbejdelsen af det her lovforslag når det drejer sig om børn og unge jeg tror det er vigtigt for os alle at få en

og så lave det som en egentlig bestemmelse

bemyndigelsesbestemmelse ministeren nu får jeg kvitterer for at man har sat den ind

danske handicaporganisationer gør særlig opmærksom på at otte måneder er rigtig rigtig lang tid for et barn

man må være omfattet af det her indgreb så nævner danske handicaporganisationer spørgsmålet om der

altid skal foreligge samtykke fra forældrene og jeg læser i hvert fald bestemmelsen sådan at det skal der man kan ikke foretage et sådant indgreb medmindre forældrene har givet samtykke

vi taler om børn og unge der har psykiske funktionsevnenedsættelser af en sådan karakter at man bliver nødt til at give dem en gps eller andet for at sikre at de er der hvor de skal

særlige omstændigheder man laver det her indgreb

bør man vel også som danske handicaporganisationer er inde på

en bistandsperson der kan hjælpe dem med at udforme den her klage og definere hvordan en klage eventuelt formuleres

det kan godt være at man derved går for langt men men omvendt synes jeg at det må give os anledning til nogle

lidt mere principielle overvejelser der skal til før man anerkender at et barn har klaget

det sociale nævn så deler jeg også

derfor tror jeg at det er vigtigt at vi i de næste par år får viden om hvor mange indgreb der er foretaget hvor lang tid

en og halvfjerds tilsynet vil være kompetent efter grundlovens regler og den praksis som

øvrigt har tilrettelagt for sig selv de vil være berettigede og forpligtigede til

vedrørende brug af elektroniske overvågningsmidler

det kan vi jo så særskilt tage stilling til når ministeren nu har svaret men grundlæggende

erstattes af elektronik er fuldt forståelig men hensigten med det her forslag er jo at beskytte et meget lille antal børn og unge der er anbragt uden for hjemmet og som har et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau for mig som konservativ er det rigtig vigtigt at forældrene skal give et samtykke hvis man vil benytte det her værktøj tryghed og sikkerhed for de meget få børn og unge som kan være udsat for fare er jo det som det her lovforslag går ud på

fra konservativ side og sige at nu putter vi et ekstra stykke værktøj i værktøjskassen

i brug i de rette situationer

som aldrig skal være en erstatning for pædagogisk arbejde og pædagogiske tiltag

det er vigtigt at vi også tør se på alle de nye

til slut vil jeg bare sige at jeg godt kan tilslutte mig fru anne baastrups ønske om at udvalget løbende bliver orienteret om hvor meget den her ordning

positiv drøftelse af det her forslag fordi vi

alarm og pejlesystemer kan skabe større sikkerhed og tryghed for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne

med til at afværge personskader og ulykker

nogle tilfælde faktisk give børnene og de unge større frihed fordi de ikke behøver at føle sig konstant overvåget

side skal man også anerkende at der er tale om magtanvendelse og indgreb i den personlige frihed og det vi i hvert fald er betænkelige ved er om man kan forestille sig det kan man godt spørgsmålet

det sker at alarm og pejlesystemer

erstatte menneskelig og social kontakt nærhed og omsorg

godt bemærket at det er udførligt

må forekomme det har vi forstået og vi er enige med ministeren i at det er vigtigt

som også kommer til at holde i den virkelige verden enhedslisten vil

udvalgsarbejdet og så tage endelig stilling til vores holdning til lovforslaget

i høring der har været en sådan opfatter vi det i hvert fald meget positiv holdning til at lytte til de indvendinger og forslag der er kommet fra høringsparterne det synes vi er rigtig godt vi har så nogle bemærkninger til nogle områder hvor høringsparterne også

hvorfor man ikke har gjort det det første er spørgsmålet om periodens længde hvor der i hvert fald har

de er glade nok for at man har fjernet det at man sagde højst otte måneder men så vil de gerne have at der kommer et præcist bud på hvor lang man så kan forestille sig

så har børnerådet og danske

nævnt at det kan være nødvendigt at de her børn og unge får hjælp til at klage hvis der er noget de er utilfredse med fordi de ikke selv kan løfte den opgave der synes vi i hvert fald at man burde overveje om man ikke kunne lave en instans som

beslutningskompetencen er også blevet kritiseret både af børnerådet og danske handicaporganisationer som siger at de finder det betænkeligt

både træffer afgørelse om magtanvendelse

for institutionens drift og personalenormering

så er der spørgsmålet om målgruppen jeg tror at alle er enige om at der er tale om en meget meget lille målgruppe

vi skal bruge så meget energi på her i dag men jeg tror bare

i udvalgsarbejdet får diskuteret hvordan man sikrer en overvågning

opfattet af de her ordninger der kunne vi godt være betænkelige og derfor synes vi at det er vigtigt at

nationalt overvågningsorgan sådan at der hele tiden er styr på at det ikke

ikke var hensigten men enhedslistens hovedsynspunkt er at vi gerne indgår positivt i drøftelserne i udvalget af det her lovforslag og vi håber da at vi kan få klarhed på de områder hvor der kan være uklarheder

bemærkninger til lovforslaget i forhold til muligheden for at anvende personlige alarm eller

har regeringen lagt vægt på at der skal skabes

tryghed og sikkerhed for denne gruppe børn og unge og deres forældre

forhindres risiko for alvorlig personskade for barnet såvel som for trafikanter jeg vil gerne understrege at der med lovforslaget ikke bliver skabt hjemmel til at anvende personlige alarm pejlesystemer på alle anbragte børn og unge men kun på børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne der er anbragt uden for hjemmet

ikke er trafiksikre med videre der vil således være tale om et meget begrænset antal børn og unge der vil være omfattet af muligheden og vores forventning er at der vil blive tale om et sted mellem fem og halvtreds

hundrede og ti sager årligt

gerne understrege vigtigheden af at brugen af personlige alarm eller pejlesystemer bliver undtagelsen anvendelsen af et alarm eller pejlesystem kan og må ikke erstatte det pædagogiske arbejde hos det professionelle personale på anbringelsesstederne

vigtigt at der løbende arbejdes med den pædagogiske indsats i forholdet til barnet eller den unge så der udvikles pædagogiske pædagogiske metoder der kan erstatte magtanvendelsen i det konkrete

kun i særlige tilfælde og når forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke at anbringelsesstederne får mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om tilladelse tilladelse til at anvende

er anbragt i døgninstitutioner eller på opholdssteder jeg vil se frem til

om rammeaftalerne og ændringer af disse rammeaftalerne blev indført med kommunalreformen hvor regionerne fik forsyningspligt af tilbud i serviceloven og i almenboligloven rammeaftalerne skulle sikre planlægning og udvikling i regionernes tilbud til kommunerne og hjælpe kommunerne med at regulere kommunernes behov og regionernes forsyningspligt l hundrede tager konsekvensen af at kommunerne har overtaget mange institutioner på det sociale og

det almene ældreboligområde fra regionerne det betyder at koordinering af rammeaftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne samtidig bliver rammeaftalerne gjort mere enkle og fleksible

rammeaftalerne skal desuden indeholde en faglig udviklingsstrategi og en kapacitets og økonomistyringsaftale udviklingsstrategien indeholder blandt andet ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddene og muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbudstyper styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets og prisudviklingen i de kommende år styringsaftalen skal omhandle en angivelse af hvilke tilbud den omfatter og aftaler for udvikling i taksterne for disse tilbud prisstrukturerne

af sær og enkeltmandsforanstaltninger med mere således sikrer forslaget et nyt koncept af rammeaftalerne

et redskab til styring af både økonomi og fagligt indhold lovforslaget kommer på baggrund

fru meta fuglsang kommer ind her

en kort bemærkning er spørgsmålet om hvad det egentlig er det her lovforslag

det udbud der skal være af pladser

er svaret på udfordringerne omkring at sikre at der er tilstrækkelig mange

er ideen med rammeaftalerne

er er ordførerens formulering af det her men hvem skal så sørge for at der er de nødvendige tilbud

der er af muligheder her og på den måde skal man koordinere det

at man skal have en højere grad af kommunikation og at man bedre skal kunne kunne se hvad der er behov for og hvad

både en styringsdel og en udviklingsdel så man både kan se på

koordineringen til kommunerne på det specialiserede socialområde fra socialdemokratisk side

har vi en række betænkeligheder ved lovforslaget vi var som bekendt imod kommunalreformen i sin tid blandt andet på grund af frygten for at der skete en afspecialisering på det sociale område allerede under forhandlingerne dengang påpegede vi at der er brug for en særlig omhu en særlig eftertænksomhed når vi laver lovgivning for handicappede børn og voksne psykisk syge børn der har oplevet omsorgssvigt hjemløse og misbrugere vi var og er tilhængere af at der sker en glidende decentralisering af institutionerne der hvor det er hensigtsmæssigt for det enkelte menneske og hvor det samtidig kan sikres

som minimum er på samme niveau

forudsætningen er jo at man anerkender at ikke alle institutioner kan decentraliseres

befolkningsgrundlag end de fleste kommuner kan levere af forslaget her fremgår det så at koordineringen nu skal overdrages til kommunerne i stedet for regionerne fordi de jo i langt højere grad end forventet har overtaget tidligere amtslige eller regionale tilbud

set også det der var vores bekymring i sin tid

det ville føre til en afspecialisering på det sociale område der er mange ting i det her forslag som

have belyst nærmere under udvalgsbehandlingen vi synes

kommuner og regioner ikke bliver

vi skal have belyst hvem der fremover skal tage initiativ til at få lavet nye specialiserede tilbud på det sociale område der er jo mange eksempler på at det fælleskommunale initiativ ikke rigtig fungerer i praksis det er jo også det der fremgik af en undersøgelse vi fik

som hedder samarbejde på formel

den viste at ingen kommuner ønsker at oprette tilbud hvor de ikke selv kan benytte størsteparten af pladserne det skyldes

underbygger ikke samarbejdet mellem kommunerne desuden er der en del høringssvar

også giver anledning til en række spørgsmål som vi skal have undersøgt til bunds i det videre udvalgsarbejde så med de her kommentarer skal jeg sige at vi socialdemokrater ikke kan stemme for forslaget som det foreligger nu

igangsat en ordentlig evaluering af kommunalreformen blandt andet for at se på det specialiserede socialområde

tak så

vedtages vil rammeaftalerne forenkles og koordineringen vil blive flyttet til kommunerne og baggrunden for det er som andre ordførere også har været inde på at udviklingen har vist at kommunerne i langt højere grad end forventet har overtaget tidligere amtslige eller regionale tilbud og at de også i højere grad end forventet selv har

opfattelse god mening at overlade en større del af ansvaret til kommunerne og jeg håber og har da også en forventning om at de enkelte

det er hensigten at lovgivningen sætter de overordnede retningslinjer for rammeaftalerne som udfyldes af kommunalbestyrelserne og regionsrådene rammeaftalerne skal bidrage til at skabe et godt beslutningsgrundlag for den enkelte kommunalbestyrelses tilrettelæggelse af det sociale område og det almene ældreboligområde det er fornuftigt at parterne efter den foreslåede model får mulighed for selv at beslutte hvilke tilbudstyper der skal behandles i udviklingsstrategien ligesom det er fornuftigt at denne mulighed suppleres med en adgang for socialministeren til at udmelde at bestemte temaer eller tilbudstyper skal behandles for et givent år

godt at kommunerne i højere grad får ansvaret og at det bliver det klare udgangspunkt

også godt at muligheden for en mere central styring i forhold til temaer og tilbud tages med

ønske overveje at tilkendegive over for ministeren hvis der er særlige områder som kunne tænkes at indgå som temaer på et tidspunkt

er der i høringssvarene rejst en kritik af at brugerorganisationerne ikke er nævnt i tilstrækkelig grad i lovforslaget

i tilrettelæggelsen af indsatsen og mit umiddelbare indtryk da jeg så det første udkast var da også at

fyldte for lidt efter høringen har vi i dansk folkeparti noteret os at forventningen om inddragelse står tydeligere i lovforslagets bemærkninger ligesom vi har noteret os at danske handicaporganisationer skole og samfund og kommunernes landsforening har indgået en aftale der netop sikrer brugerinddragelse disse to elementer fjerner de bekymringer som vi har haft i forhold til lovforslaget men vi vil dog følge udviklingen det er et væsentligt ansvar som kommunerne har

kogt ned til substansen hvordan samfundet tilrettelægger indsatsen

og derudover fastsættes nogle fornuftige retningslinjer som skal medvirke til at borgerne får de bedste

handicaporganisationerne og fra socialpædagogernes landsforbund i de høringssvar blev der jo givet

bekymringer om initiativpligt der blev givet

der er et tilstrækkeligt incitament til at

de her små grupper med handicap med brug for særlige tilbud

rammeaftaler der ligesom koordinerer det eksisterende men

at finde ud af hvordan udviklingen bliver og hvordan de ønsker at tilrettelægge deres fælles indsats

jo netop op til kommunerne som initiativtagere på det her

regionerne de to parter i samarbejde med hinanden at finde ud af hvordan man eksempelvis kan etablere nogle tilbud til for eksempel meget små grupper af udsatte borgere

vurdere at der er et område som trænger til særlig opmærksomhed

kommunerne måske ikke i det foregående år har været særlig opmærksomme på

der har brug for et meget højt specialiseret tilbud og som tilhører en lille gruppe af de her med særlige behov hvis man kigger på det her lovforslag og rammeaftalekonceptet med den borgers øjne

om der er tilstrækkelig meget fokus på borgerens ret til at få et tilbud der passer

regionens øjne eller med socialordførernes øjne

mener ordføreren så at der i den model der ligger her er en tilstrækkelig sikring af den borgers

kommunerne i et område sætter sig ned og koordinerer hvilke tilbud og hvilke strategier

vi bedst muligt kan tilgodese for eksempel de handicappede borgere

kommunernes opgave i det her arbejde er at varetage borgernes interesser regionernes opgave i det her arbejde er at varetage borgernes interesser

også vores opgave herinde at varetage borgernes interesser

er sådan at der er nogle herinde

eller andre der vurderer at kommunerne ikke varetager borgernes interesser godt nok

mulighed for at socialministeren og der kan socialudvalget jo godt komme med en indstilling hvis det

et godt råd til socialministeren om at man prioriterer et bestemt område fremadrettet fordi man mener at kommunerne ikke har prioriteret det her

socialistisk folkeparti efterlyser fra tid til anden nemlig at man giver kommunerne

hjemtog kommunerne jo langt flere tilbud end forventet

er en god grund til at kigge på den udvikling der har været siden kommunalreformen og evaluere

den udvikling der har været debatten om rammeaftalerne den debat som kommer i forbindelse med det lovforslag der ligger her er en udmærket anledning til at evaluere kommunalreformen og kigge på hvad

en relevant udvikling der har været men det er ikke det der sker i det lovforslag der ligger

at vi kigger på det specialiserede socialområde og kigger på hvordan vi sikrer at der er de rigtige tilbud til de mennesker der har brug for det og netop kigger på det med borgeren i centrum den gode debat ville være med borgerne brugerne i centrum og det der er her er tydeligvis sket med kommunerne og økonomien i centrum det lovforslag der ligger er lavet på baggrund

et lovforslag der ikke er svaret på tidens udfordringer når det gælder borgernes behov og for så vidt heller ikke

kommunernes behov for svaret her er en regelforenkling

hvordan kommunerne lever op til forpligtelsen til at bruge de rigtige og relevante tilbud er ikke løst det kan kun løses

at sørge for at de rigtige tilbud eksisterer nu skal kommunerne overtage koordineringen og der sker en forenkling af de opgaver som kommunerne har det vi mangler er stadig væk et overblik det vi har brug for for at varetage det her område

en initiativpligt

der peger på det helt centrale at der skal fastlægges en klar og tydelig initiativpligt der skal sikre at der til enhver tid er de tilbud der er behov for problemet er det ganske enkle at det af helt naturlige grunde skal jeg sige er svært at få kommunerne til at oprette tilbud

der er brug for en mere overordnet tilgang til etableringen af pladser vi har brug for en udvikling af tilbud på det specialiserede socialområde

til de meget begrænsede grupper der har særlige behov der er brug for at vi går ind og kigger på at stoppe den afspecialisering der er sket vi har også brug for at kommuner og regioner kan planlægge over lidt længere tid og den del har man i hvert fald til dels taget hul på i det lovforslag der ligger her så er brugerinddragelse nævnt i flere høringssvar og jeg er enig i at der er brug for at kigge på brugerinddragelse i et større omfang og det er forhåbentlig noget af det vi i hvert fald

tage fat på under udvalgsbehandlingen af det lovforslag der ligger her

evaluering af styringsaftalen vi har brug for at finde ud af hvorfor udgifterne stiger på det specialiserede socialområde og jeg kunne godt tænke mig at ministeren var lidt mere optaget af hvordan området udvikles bedst muligt og lidt mindre optaget af at tilrette lovgivningen efter økonomiaftalerne mellem regeringen og

appellere lidt til den faglige tilgang til rammeaftalerne og de problemstillinger som lovgivningen her skal klare

få ministeren til at forholde sig til om hun mener at der er sikkerhed for udbud af de nødvendige pladser i fremtiden

ministeren vil garantere eller i hvert fald sandsynliggøre at der i fremtiden vil være de nødvendige tilbud også til de små grupper

vurdere hvilke behov

man forventer vil opstå

en mulighed for at ministeren kan komme med et indspark til

regioner som kan tage et initiativ ud fra hvad de vurderer er bedst for borgerne og så er der ministeren der også kan tage et initiativ ud fra hvad ministeren vurderer

her lovforslag er mulighed for at tage initiativer

i en politisk debat om den ene eller den anden lille gruppes særlige behov

et fagligt fokus på de små grupper og de tilbud der skal være på det specialiserede område sådan at kommunerne

mulighed for faktisk at henvise til de tilbud der er der mener jeg at der er brug for

hvordan vi sikrer det udbud

jeg også af hensyn til kommunerne sådan at det arbejde kommunerne har selvfølgelig består i at koordinere og henvise

det også er en hjælp til at sikre udbuddet af tilbud så de faktisk kan løse den opgave de har

diskutere og debattere hvordan man ønsker at prioritere

kommunerne sammen med regionerne skal sætte sig ned og debattere hvordan man bedst muligt tilrettelægger indsatsen

skal kommunerne og regionerne diskutere på det politiske

og det faglige plan hvad der skal til så den debat er selvfølgelig nødvendig men vi har brug for at sikre at der

initiativet og jeg synes initiativpligt er fuldstændig centralt når det handler om at sikre det område som

der er gjort mange erfaringer siden kommunalreformen blev vedtaget og de første rammeaftaler så dagens lys dengang troede vi jo at det ville blive regionerne som tog sig af rigtig mange af de specialiserede tilbud det har vist sig at

ud kommunerne har faktisk påtaget sig en masse kan opgaver derfor finder jeg det ret naturligt

skal jo både ses som en udviklingsstrategi

og som en styringsaftale jeg synes det er rigtig positivt at vi forenkler det at vi lægger koordineringen ud i kommunerne det betyder jo at vi giver større bevægelsesfrihed

vi ikke skal detailstyre og

ned til mindste detalje så jeg synes det er et rigtig fint forslag ministeren kommer med og som det også tidligere er

har ministeren også mulighed for at melde et særligt særligt tema ud så fra konservativ side kan vi støtte det her forslag som også kl støtter og som er en del af økonomiaftalen så får jeg lyst til at sige at

borgeren der skal være i centrum det skal altid være målet uanset om man er kommunalpolitiker regionspolitiker

kommunerne og regionerne mødes altså og har mulighed for at mødes i dialog

hinanden hvad er det for nogle tilbud vil i bruge vores tilbud hvad er det for en borger vi har

ikke har noget tilbud til skal vi gøre noget samlet eller hvad så jeg ser frem til at man faktisk tager

den her nye måde at definere rammeaftaler på til sig

faktisk giver kommunerne større bevægelsesfrihed end de hidtil har haft

og især på det specialiserede socialområde det viser for så vidt de høringssvar der er kommet til det her lovforslag tydeligt og det viser den rapport samarbejde på formel en analyse af de sociale rammeaftaler som det kommunale og

også

vigtigste mål når vi diskuterer det her at alle borgere i danmark og alle brugerne får de specialtilbud og sociale tilbud som de har behov for og ret til det var amtskommunerne tidligere en garant for i dag

der jo ikke hver for sig kan løfte opgaverne men er afhængige af et samarbejde med andre kommuner og med regionen den usikkerhed der er opstået i forlængelse af det særligt på det

socialområde bliver efter enhedslistens opfattelse ikke løst med det forslag som ligger her vi er enige i at vi skal bekæmpe unødvendigt bureaukrati og at vi skal forenkle regler

sig gøre vi er også enige i at

skal bekæmpe unødig kontrol men på det sociale område vi snakker om her

mener vi det er vigtigt og nødvendigt at der er en instans der overvåger at alle de sociale tilbud er til stede og at kvaliteten er i orden en af de ting der kan sikre kvaliteten og sikre at der er de rigtige tilbud

er at man inddrager brugerne når der skal udarbejdes rammeaftaler

højde for i bemærkningerne til lovforslaget men vi synes sådan set at man burde præcisere det i lovteksten at der skal være den inddragelse

et andet væsentligt

at der mangler en klar og tydelig initiativpligt der skal sikre at der til enhver tid er de tilbud der er behov for

tilbud som den enkelte kommune ikke har befolkningsgrundlag for at oprette er der tale om en fælles kommunal initiativpligt det fremgik af krevis undersøgelser at ingen kommuner ønsker at oprette

hvor de selv kan benytte størstedelen af pladserne

tilbud på områder hvor kommunen

brugere det fremgår af forslaget at alle kommunalbestyrelser skal være enige om rammeplanerne det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt når det handler om at

støtter vi det forslag der er kommet fra danske handicaporganisationer og socialpædagogerne om at en eller flere kommuner kan anmode regionsrådet om at udvide eller oprette en bestemt type tilbud på den måde sikrer man at små kommuner som ikke har

for selv at oprette et specialiseret tilbud kan bede regionen om det uden at store selvforsynende kommuner kan blokere for

fremgår af krevis undersøgelse at regionerne gerne vil påtage sig risikoen ved nyetablering af tilbud men at de oplever at kommunerne ikke kan blive enige om det og så bliver det ikke til noget fordi alle kommuner skal godkende

det er uhensigtsmæssigt at rammeaftalerne er etårige

være flerårige vi støtter i lighed med danske regioner og danske handicaporganisationer en model hvor alle

og styringsaftaler er etårige vi mener at i den udstrækning der

er det vigtigt at de ansatte omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven og at kommunerne skal overtage de regionalt ansatte medarbejdere der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med opgaver der nu overføres til kommunerne og at lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse på personalet der overtages af kommunerne der har også været kritik fra sammenslutningen af boformer for hjemløse i danmark som mener at de rammeaftaler der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer at der er de tilbud til stede der skal være og at man i hvert fald har oplevelser

at kommunerne faktisk ikke prioriterer de tilbud

altså set fra vores synspunkt er der mange uløste problemer både med de nuværende rammeaftaler og med de foreslåede rammeaftaler

derfor ikke støtte forslaget som det foreligger blandt andet fordi det ikke sikrer at der klart og entydigt placeres et ansvar for at oprette og drive

sociale tilbud og fordi vi mener at

at der er en overordnet instans som naturligt vil være regionerne som har det endelige ansvar for at alle behov for sociale tilbud i regionen

tak for den engagerede modtagelse af forslaget til en ny model for rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreboligområde de specifikke spørgsmål som

det er centralt for regeringen at det nye koncept for rammeaftaler skal styrke kommunernes muligheder for planlægning og for styring og det gælder både den faglige udvikling i tilbuddene

den økonomiske styring

for tilrettelæggelse af området for økonomien og for at de rette tilbud er til rådighed for borgerne derfor er bedre styringsmuligheder til gavn for alle

og samfundsøkonomien det er også centralt for regeringen at rammeaftalerne bliver et ubureaukratisk og fleksibelt redskab som

sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til socialudvalget hvis ingen gør indsigelse

forhandlingen er åbnet den første der får ordet

lovforslaget er en direkte følgelovgivning af eu rammeafgørelser derfor har vi sådan set allerede forpligtet

til at gennemføre en sådan lov den første del af l en hundrede og tre drejer sig om at folk der får en betinget dom

overdraget til hjemlandet det betyder at den dømte kan opholde sig nær sit arbejde sin familie og sin bopæl hvilket vil give bedre muligheder for resocialisering til gavn for os alle en lignende ordning har jo i mange år været gældende mellem de nordiske lande den anden del af l en hundrede og tre medfører en harmonisering af de såkaldte in absentia afgørelser altså domfældelser hvor den tiltalte ikke er til stede i retten

forskellige bestemmelser fra land til land for anerkendelsen og fuldbyrdelsen af sådanne afgørelser her vil loven give større gennemsigtighed

sådanne domfældelser lever op til de betingelser hjemlandet stiller til in absentia afgørelser

det er en forbedring og det er en rigtig god

i livet og at det bliver til lov

har sædvanligt eller permanent ophold i danmark og som har fået en dom eller en sanktion i udlandet kan komme tilbage hertil og afsone og at man kan lave regler for tilsyn og kontrol

for folk der har modtaget en straf eller en sanktion i andre lande

bede andre lande om at respektere vores afgørelser

lovgivning vi synes at

formålet er at indføre regler i danmark så rådets rammeafgørelse om gensidig anerkendelse og tilsyn

pligter og påbud indføres i dansk lovgivning endvidere er formålet at fastsætte regler så en eu medlemsstat med henblik på at lette domfældte personers resocialisering og forbedre beskyttelsen af ofre og offentligheden skal føre tilsyn med de vilkår der er fastsat for eksempel i forbindelse med en betinget dom eller en afgørelse om prøveløsladelse i en anden medlemsstat

flytter til danmark eller omvendt skal de danske myndigheder sørge for at vedkommende overholder de betingelser der er i forbindelse med prøveløsladelsen det samme gør sig gældende

som skal udføre kontrollen

fjorten i bemærkningerne til lovforslaget udstedelsesstaten kan dog også efter anmodning fra den domfældte fremsende afgørelsen til en anden medlemsstat end den hvor den domfældte har lovligt ophold såfremt denne anden medlemsstat har meddelt samtykke hertil jeg håber at justitsministeren kan give nogle eksempler på hvordan det skal forstås da jeg ikke umiddelbart kan se lyset her man kan ikke stille krav om dobbelt strafbarhed altså at lovovertrædelsen som

i det land der skal føre tilsyn jeg må indrømme at vi i dansk folkeparti finder det noget mærkværdigt at danmark skal til at overvåge

eller mennesker med en betinget dom i situationer hvor sagen ikke er ulovlig i danmark man kan jo spørge sig selv om det er en opgave der vil blive taget særlig seriøst en gensidig anerkendelse forudsætter i alle tilfælde som minimum at vi ved at retssamfundet retsgarantierne og retsbeskyttelsen i de øvrige eu lande er fuldt på højde med det vi normalt tilbyder vores statsborgere det mener vi i dansk folkeparti ganske enkelt ikke er tilfældet

der i en del af eu landene foregår korruption vi kan derfor ikke støtte

lovforslag nu er det gennemgået og

et lovforslag der er blevet til på baggrund af

nogle beslutningsforslag som vi har behandlet i

synes vi også nu at det er rigtig rigtig godt at der er mulighed for at danmark kan få sine statsborgere hjem og overtage tilsynet

de har fået en dom i udlandet ligesom det også er fornuftigt at vi kan bede andre europæiske stater om at gøre det samme for deres statsborgere jeg tror det er bedst for alle at de

vil godt sige i den forbindelse at jeg synes

det kunne være relevant at danmark så også indledte et samarbejde

og der tænker jeg særligt på nogle af de lande hvor mange af de udenlandske kriminelle i danmark

rumænien eller bulgarien eller hvor det nu kan være så vi sikrer at de mennesker rent faktisk også har noget at vende hjem til

den anden del som handler om domme afsagt

så var vi jo noget kritiske sidste gang

der var en lang række kritiske høringssvar men det synes ikke at være tilfældet denne gang hvorfor vi ikke rigtig har bemærkninger til den del så vi kan støtte det her lovforslag i dag

nemlig på en sådan måde at hvis man har forbrudt sig mod et eller andet

eu land og har fået en afgørelse

andet land har bestemt det er jo fint nok

så kan man ikke sådan shoppe rundt og gemme sig

her i dag er jo at vi går ind og laver gensidig anerkendelse i forhold til

betingede domme primært i forhold til de vilkår der altid er knyttet til en betinget dom nemlig vilkår om at man skal gøre et eller andet

der overtager vi så den vilkårsforpligtelse her i danmark og sørger for at

også om udeblivelsesdomme et fænomen som vi heldigvis også har fået i danmark og som jo ikke er en dom fordi man ikke er kommet

selv om det så afsiger en dom alligevel man hører de vidner der er man hører anklageren og forsvareren hvis der er sådan

og så afsiger man en udeblivelsesdom og siger

det gør man selvfølgelig også i andre lande der anerkender vi så så at hvis der er afsagt en dom

sådan at man synes man vil hjem til danmark igen

formålet med lovforslaget er jo at indføre de regler som er nødvendige for at danmark kan opfylde

harmonisering og gensidig anerkendelse på det retslige område som

behandlet her i folketinget

i visse situationer mulighed for resocialisering hvor medlemslandet fører tilsyn med de pligter der følger med det kan ske i forbindelse med for eksempel en betinget dom eller en afgørelse om prøveløsladelse og så videre det bakker det radikale venstre fuldt ud op om der er dog nogle betænkeligheder i høringssvarene som vi håber

er institut institut for menneskerettigheder der problematiserer brugen af positivlister dobbelt strafbarhed og så videre

problematiserer det og det håber vi lidt på at vi kan få uddybet i udvalgsarbejdet

håber jeg også at vi kan få uddybet instituttets ønske om

foreligge oversættelse til dansk hvis der er tvivl om

truffet i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention

med personer som har fået en udenlandsk straffedom og på den måde sikre at personen kan være i egne omgivelser tæt på familie

jo er det grundlæggende problem i det her forslag er det grundlæggende problem der eksisterer i den gensidige anerkendelse af de domstolsafgørelser der

i andre eu lande det forholder sig jo på den måde at der

være to grunde til at det er problematisk den første er at man jo kan dømmes i andre eu lande for handlinger som ikke er ulovlige i danmark

risikere at man skal føre tilsyn med en person som er dømt for

aldrig kunne dømmes for i danmark det synes jeg er en selvmodsigelse som er vanskelig at leve med

eksempler på at retssystemerne ikke fungerer på en måde som vi mener er hensigtsmæssig eller for den

man kan selvfølgelig bevæge sig til østeuropæiske lande

er præget både af korruption

risiko for at der kan blive afsagt domme som aldrig ville være blevet afsagt i danmark

er forsvarligt at anerkende domme eller afgørelser

en anden stat uden at disse kan afprøves i det danske retssystem og

der ikke er kriminelt i danmark det var da også derfor vi

stemte imod den tidligere rammeafgørelse på det her område derfor kan vi heller ikke støtte det forslag der ligger her

også imod anvendelse af positivlisten og fravigelsen af kravet om dobbelt strafbarhed vi er enige med institut for menneskerettigheder som anbefaler at man stiller krav om dobbelt strafbarhed som betingelse for anerkendelse af afgørelser og overtagelse af tilsyn det hænger jo

vi konstatere at disse

problemet med at vi ved at anerkende det her også anerkender domme som vi med nogenlunde sikkerhed ved ikke ville blive resultatet i danmark så selv om der kan være positive elementer i at danmark kan overtage tilsynet med personer

har fået en udenlandsk dom så borgere kan være i danmark når straffen

så derfor er det jo oplagt at vi i hvert fald

en positiv tilkendegivelse

et gummistempel til at alle de andre implementeringer ville tilfredse med i al fremtid uden vi kendte dem på forhånd

jeg hørte herre per clausens tale her til sidst

set lige meget om vi vedtager det her eller ej

stemme for fordi det er bedre

enhedslisten tilbyder dem som alternativ så vidt jeg forstod

skiftet system for lidt over tyve år siden men jeg forstår simpelt

man synes det er bedre at danske statsborgere

fuldbyrdet deres straf i diverse østlande hvis retssystemer det af ordførertalen

den klare tillid til men det er jo et valg vi synes det er fint at danske statsborgere kan komme hjem

i det danske samfund igen på et senere tidspunkt eller er ude

styr på i udvalgsbehandlingen og få noget afklaring på

i det her forslag er jo at sørge for at danske statsborgere kan få fuldbyrdet deres straf i danmark i stedet for i øst og sydeuropa og det synes vi

så skal man hjem og afsone

så at

hjem til et ordentligt retssystem men ikke desto mindre

så kan jeg bringe fru pia adelsteen ud af den vildfarelse at vi i liberal alliance skulle synes at det var en god idé at danske statsborgere tog til andre lande og brød

mener vi mener sådan set at når man

at man skal overholde landes love

at man samtidig kan kombinere det med det gode princip at vi gerne

have de mennesker ud i det danske samfund på et tidspunkt og så er det ikke sikkert

i rumænien eller thailand for den sags skyld

jeg sagde også i min ordførertale at det måtte vi tage i udvalgsbehandlingen

jeg er sådan set lige så spændt på svaret på det spørgsmål som fru pia adelsteen stiller

der skal svare på det spørgsmål og det kan være at det først kan ske under udvalgsbehandlingen

vi skal ind og undersøge nærmere

mig at dansk folkeparti ville synes at det var prægtigt at rumænere bulgarere og slovakker kunne komme hjem og afsone deres straf i deres respektive lande men det har jeg så åbenbart

i overensstemmelse med rammeafgørelsen i eu på området fastlægger en forpligtelse til under visse betingelser at føre tilsyn med den domfældte som i forbindelse med det kunne være en betinget dom

prøveløsladelse i en anden eu medlemsstat er blevet pålagt nogle tilsynsvilkår den vigtigste forudsætning for at overtage tilsynet er jo at den domfældte enten har lovligt og sædvanligt ophold her i landet eller at hensynet til den domfældtes resocialisering i øvrigt taler for at tilsynet bør overtages det bærende hensyn bag det her forslag er at man skal forbedre den domfældtes forudsætninger for at skabe sig en kriminalitetsfri tilværelse ved at man giver mulighed for at den domfældte kan blive undergivet tilsyn i det land hvor vedkommende for eksempel har sin bopæl sin familie eller sit arbejde og hvor betingelserne for resocialisering

er bedst en lignende ordning har

sker der altså en udstrækning af ordningen til også at gælde for afgørelser der er afsagt i eu medlemsstater uden for de nordiske lande samtidig foreslås det at give mulighed for at danske myndigheder på samme måde kan anmode andre medlemsstater om at overtage tilsynet med personer som har modtaget en betinget dom

men har lovligt og sædvanligt ophold i en anden medlemsstat

den anden del af lovforslaget den vedrører de såkaldte

til formål at ensarte og forbedre de krav som medlemsstaterne kan stille som en betingelse for anerkendelse og fuldbyrdelse af en strafferetlig afgørelse der er afsagt i en anden medlemsstat uden at den pågældende har været til stede under sagen forslaget indebærer en styrkelse af den domfældtes proceduremæssige rettigheder fordi de ændrede regler skabe større gennemsigtighed og ensartethed med hensyn til de krav der efter eu retten

sådan nogle afgørelser

det fremover bliver lettere for myndighederne at vurdere om en afgørelse

anerkendelse og fuldbyrdelse jeg jeg synes det er et rigtig

er det ikke kun fordi vi er forpligtet til det men også fordi det rent faktisk er godt at der er den fleksibilitet

vi bedst kan sikre at den pågældende kan føres ind i en kriminalitetsfri tilværelse på længere sigt det har vi alle sammen gavn af i de europæiske

om det er godt for resocialiseringen altså er det modtagerstaten eller domsstaten hvilken stat er det der afgør at det

en gensidig forpligtelse i forslaget her

at vedkommende bedst kan resocialiseres hvis det sker i danmark selv om vedkommende måske befinder sig

så er noget vi vurderer i danmark altså om vi mener at den

om beskyttelse mod tvungne

ud på at folketinget skal meddele sit samtykke til at regeringen på danmarks vegne ratificerer denne konvention vi har jo fra dansk side undertegnet konventionen den

og i lighed med de fleste andre lande som har undertegnet konventionen derunder

har danmark endnu ikke ratificeret konventionen hovedbegrundelsen for forslaget synes at være at danmark ved at ratificere konventionen kan foranledige at den træder i kraft fordi konventionen i så fald vil være ratificeret af de nødvendige tyve lande jeg vil godt starte

enkelte ord om selve konventionen

består en tvangsforsvinding det er ikke et ord jeg egentlig havde hørt før

i en anholdelse tilbageholdelse bortførelse eller enhver anden form for frihedsberøvelse der foretages af statslige aktører eller af personer eller grupper

handler med statens samtykke der skal samtidig være tale om at man efterfølgende afviser at anerkende at frihedsberøvelsen finder sted eller at den forsvundne persons skæbne eller opholdssted bliver skjult konventionen har i

at ingen bliver udsat for en tvangsforsvinding at tvangsforsvindinger efterforskes og straffes at ofre sikres ret til kompensation og at for eksempel pårørende får ret til at kende sandheden om omstændighederne ved en tvangsforsvinding der skal ikke herske tvivl om at konventionen efter regeringens opfattelse er et væsentligt led

alvorlige forbrydelse som tvangsforsvindinger udgør justitsministeriet har imidlertid endnu ikke afsluttet undersøgelsen af om det vil være nødvendigt at ændre dansk lovgivning for at danmark kan opfylde forpligtelserne i henhold til konventionen det er en større og kompliceret proces at undersøge om konventionens bestemmelser er dækket af eksisterende lovgivning eller om lovændringer er nødvendige hertil kommer så arbejdet med at udforme forslag til den nye lovgivning selv om undersøgelserne altså ikke er færdiggjorte

er det efter alt at dømme nødvendigt i hvert fald at gennemføre en lovændring hvis danmark skal opfylde forpligtelserne efter konventionen og det skyldes at konventionens artikel tretten stykke en hvorefter tvangsforsvindinger i udleveringssammenhæng må anses for en politisk forbrydelse efter justitsministeriets foreløbige vurdering nødvendiggør en ændring af den danske udleveringslov

ny undtagelse om tvangsforsvindinger til reglen i den danske udleveringslovs § fem om at udlevering for en politisk forbrydelse ikke kan finde sted da der altså formentlig er behov for at gennemføre lovgivning for at danmark kan opfylde forpligtelserne efter konventionen bør danmark naturligvis ikke ratificere konventionen før den nødvendige lovgivning

er det min opfattelse at folketinget bør vente med at give sit samtykke

fremsætter et samlet lovforslag med de ændringer som altså bliver nødvendiggjort i henhold til konventionen jeg kan derudover nævne at det der fremstår som hovedbegrundelsen for beslutningsforslaget altså at en dansk ratifikation af konventionen vil sikre konventionens ikrafttræden ikke længere er aktuelt på nuværende tidspunkt er konventionen ratificeret af en og tyve lande og konventionen trådte i kraft den treogtyvende december to tusind og ti sammenfattende kan regeringen af

jeg har anført ikke støtte beslutningsforslaget

i stedet på et senere tidspunkt fremsætte et lovforslag med de ændringer af dansk ret som konventionen nødvendiggør og regeringen vil i den forbindelse søge folketingets samtykke til

et land som irak der udløste

konventionen trådte i kraft men

ser forslaget ud som det gør men kan selvfølgelig ændres til den nye virkelighed det jeg bare ikke forstår er hvorfor man ikke for længst har ratificeret det er mere end tre år siden

underskrev konventionen har tre år ikke været nok til at undersøge

jeg kan bare konstatere at der

gennemført de nødvendige undersøgelser af det og derfor

nuværende tidspunkt jeg håber heller ikke at herre frank aaen

er problemer af den art som konventionen søger at afdække og løse

er nok andre lande der tænkes på og nu er den som sagt

er vi i hvert fald ikke længere nogen blokering for at den kan træde i kraft

ratificeret endnu man kan diskutere det interessante i at det lige tilfældigvis måske var en beslutning i irak der udløste at den altså kunne træde i kraft i og med at der så er en og tyve lande der har ratificeret så kan vi jo i fællesskab glæde os over at vi har befriet irak fra saddam husseins styre for det er jo ikke sikkert at de havde truffet den beslutning under denne despot men det er vel en

kunne svare på hvorfor det har taget så lang tid at komme frem til at man ikke har kunnet fremsætte forslag om ratifikation

også ud fra at da man underskrev den havde man en vis idé om hvad den havde af konsekvenser for

at hvis en dansk statsborger deltager i en tvungen

ifølge den her konvention retsforfølges i danmark hvis det er sådan som vi så det med cias hemmelige

her ratifikation også betyde at det er helt indlysende at vi må gribe ind

er tvungen forsvinding så selvfølgelig har den da

den slags forsvindinger

set det det gik på så kan jeg bare sige at det altså er en omfattende sag at få gennemgået den lovgivning der skal gennemgås for at sikre at vi kan ratificere

en erkendelse af at den her regering

og at den ikke får gjort de ting

går rundt og siger den vil gøre

kigget på de lovændringer der er nødvendige for at den

ministeren ikke mene at det er lidt over gennemsnittet for

underskrift til en ratifikation men jeg kan jo konstatere at det i hvert fald når vi sammenligner med andre lande ikke

at man bruger tid på at gennemgå lovgivningen for at kunne ratificere i den her sammenhæng er det altså nu en og tyve lande som har ratificeret fordi

fra de har gennemført de nødvendige lovgivningsmæssige analyser men

på nuværende tidspunkt ratificeret i norge og sverige

altså ikke noget usædvanligt i det men nu er vi

kommer til at lave de ændringer

tidligere at det jo ikke nødvendigvis var sådan at konventionen var noget som havde en betydning

klar over at ministeren mener at det ikke nødvendigvis har en effekt i

ministeren helt konkret når nu ministeren siger at man er i

have lavet de lovgivningsmæssige ændringer som gør at vi

skal skubbe på den implementeringsproces der er med den fn konvention som danmark har tilsluttet sig om tvungne forsvindinger

forhindre tvungne forsvindinger justitsministeren redegjorde også for hvad det er men i daglig tale kan man sige

det faktum at at de regler der er for for krig rundtomkring i verden har ændret sig i takt med at verden har ændret sig og at terrorisme mere end

krig og kamp mellem nationer er det der er kommet

opdateret nogle af de konventioner som man så bruger til at regulere nogle de her ting

vi fuldt tilfredse med den proces der har været i justitsministeriet

derpå at fremsætte de nødvendige lovforslag

justitsministeren lige har redegjort for

som har implementeret den i den nationale lovgivning og det betyder så

at få inkorporeret konventionerne i dansk lov og andre gange

den inkorporering der er sket ikke er god nok og man må jo vælge hvilket af synspunkterne man vil have skal det være hurtigt og så

gjort godt nok eller eller skal man tage den tid der er nødvendig

så må jeg da her til sidst ønske enhedslisten tillykke

herre frank aaen skulle påskønne det er sjældent man hører herre frank aaen og enhedslisten omtale noget af det der foregår i irak som noget positivt men det er fuldstændig korrekt tingene bevæger sig i den rigtige retning

at tage international lov og ret mere alvorligt

ratificeret og inkorporeret

kommer så meget meget hurtigt derefter og det har vi

lande der skulle til for at konventionen er trådt i kraft men der er en meget vigtig del af konventionen der ikke er trådt i kraft endnu

af konventionen nemlig den del der

ratificerede og sagde at selvfølgelig skal den komité have mulighed for at undersøge

om hvornår undersøgelsen af den her sag

er det ikke unormalt at der går noget tid fra man tilslutter sig en

der bliver lavet de nødvendige lovændringer som sagt er der jo altså

noget man kan pådutte bestemte farver

det samme stadie i processen som vi er i danmark

ved at undersøge hvordan man præcis kan lave implementeringen

og grønlandsk og færøsk territorium som vi i hvert fald fik regeringen ord

var foregået tilbage i to tusind og otte

godt forestille sig at sagt hov vi er nok nødt til at skubbe på for at få den her sag ratificeret fordi vi altså selv bliver brugt i forbindelse med sådanne tvungne forsvindinger og det undrer mig

gjort noget ved det men så om selve beslutningsforslaget

en bemyndigelse til regeringen om at gøre

ingen grund til at afvise beslutningsforslaget med den begrundelse vi har hørt her i

når man støtter konventionen så også at støtte at den ratificeres og så

ser frem til så den debat vil jeg lade hvile til morgen i forhold til

må jeg sige at jeg opfatter beslutningsforslaget

konstatering af at man kunne have gjort det for lang tid siden og der må jeg sige

vi også kritisere justitsministeriets procedurer og praksis på det her område og det har vi ikke noget ønske om

det skal være og at det åbenbart nu skal være sådan at man skal bruge standarden med hvor mange lande der ikke har gjort det

ved ikke hvor processen er nu man ved ikke hvordan det

hvordan processen skal være

at det godt nok

i den her sag har fuld tillid både til den ansvarlige minister som jo kontrollerer embedsmændene

jeg synes da egentlig at herre kamal qureshi skulle være glad og tilfreds med

skulle det faktisk være at jeg synes at folketinget og folkestyret burde bruge lidt mere tid på at finde ud af hvad konsekvenserne af de konventioner som vi tilslutter os er også på den lange bane

tingene er på en bestemt måde og så kan der gå tredive fyrre halvtreds eller halvfjerds år hvor konventionerne stadig er gældende men hvor tingene har ændret sig

diskutere hvilke konventioner vi tilslutter os men dem

at sidde og kigge den danske lovgivning igennem

det er trods alt meget meget lang tid

hvis man sætter enormt mange ressourcer af

som er vigtige andetsteds i det danske samfund bekæmpelse af bandekrig at sikre sig

vi ønsker at sikre sig at politiet fungerer ordentligt

enhedslisten og socialistisk folkeparti ville give tilsagn om

er en masse ting der skal bringes i orden men det lyder jo næsten som om venstres ordfører er rimelig tilfreds med at

og det har jeg meget svært ved at forstå samtidig synes jeg

mangel på logik her når venstres ordfører så

påpege at enhedslisten jo sjældent er tilfreds

her område så tilsluttet sig

udløse at den som sagt gør sig gør sig gældende jeg ved ikke hvilken proces der har været i irak jeg vil stadig gætte på at den

gør sig gældende i det danske justitsministerium

en længere tradition for lovgivning end man har i

et land som irak men det er dog positivt at man nu begynder at tilslutte sig international lov i større omfang end tidligere

og det regime han stod i spidsen for bestemt ikke man overholdt

i front her men jeg synes jo så også at man skulle bemærke at lande som frankrig spanien tyskland

også store vanskeligheder med at få lovgivningen på plads

med at spørge om herre karsten lauritzen måske kunne være lidt behjælpelig eftersom

en valid diskussion at tage men

med den debat vi har i folketingssalen i dag at skubbe på

at ratifikationsprocessen

dansk folkeparti denne konvention der sætter ind imod tvungne

mener at vi internationalt skal have en konvention der forbyder tvungne forsvindinger altså at mennesker bliver bortført forsvinder i fængsler bliver tortureret dræbt

konvention men men tak for oplysningen det var da virkelig må jeg sige

overraskende for mig at dansk folkeparti på det her område ikke

at det er helt i orden at mennesker

uden stillet for en dommer

skulle sætte lid til deres egne myndigheder

lade ubekvemme personer forsvinde uden at efterlade sig et spor det er jo det det handler om det er

det er en fn konvention eller om dansk folkeparti synes at det er i orden at diktatorer

enten

med det eksisterende system hvem er det så

udfylder et hul i det internationale menneskerettighedsværn vi ser hvorledes autoritære regimer overalt i verden lader folk forsvinde i stedet for at føre retssager mod dem under betryggende retsgarantier

dækket af eksisterende lovgivning at

indledende debat

vegne af danmark underskrev konventionen tilbage i

og jeg citerer konventionen udfylder et hul i det internationale menneskerettighedsværn vi ser hvorledes autoritære regimer overalt i verden lader folk forsvinde i stedet for at føre retssager mod dem under betryggende retsgarantier sådanne overgreb rammer ikke blot ofrene selv

som ofte udsættes for tortur drab eller andre krænkelser i det skjulte men også deres pårørende det er derfor vigtigt at konventionen ikke bare indeholder foranstaltninger mod tvangsforsvindinger men også bestemmelser som støtter ofrenes pårørende citat slut vi

fra fra historien og også på nuværende tidspunkt

de udtaler sig imod et regime eller hvis de aktivt arbejder imod

en diktator og derfor er det

er med og ikke alene underskriver nogle konventioner men sådan set også sikrer at dansk lovgivning lever op til de konventioner vi underskriver så fra sf’s side støtter vi forslaget og vil også arbejde for

socialdemokratiet hvis ordfører ikke

handler jo om en af de mest nederdrægtige og modbydelige forbrydelser der findes

kan kidnappe mennesker og lade dem

behandling og uden at deres pårørende får nogen

det jo for at danmark skulle sikre ratificeringen af det her

er så i mellemtiden tilgået

er god grund til at vi hurtigst muligt får ratificeret den her konvention og jeg kan endnu en gang ikke forstå hvorfor regeringen netop i denne sag skynder sig så langsomt jeg sagde før at det jo er enhver diktators drøm

er sådan at de fleste mener at det er noget som kun foregår i bananstater og i hvert fald ikke i civiliserede lande men desværre er kendsgerningen jo den at det her også er blevet en

som garanter for demokratiet og derfor er det

ikke sådan som det er blevet sagt her i

fra dansk folkepartis side at man kan overlade det til en

blive den stærkes ret jeg synes også at alt hvad vi nu har hørt om disse ikkeeksisterende fanger skyggefangerne som er transporteret gennem dansk luftrum med mellemlandinger i vores land også i grønland

få ratificeret den her meget meget vigtige konvention som også kunne gøre lidt

for alle de mødre der går rundt og leder efter deres forsvundne sønner

tænkt sig at stemme for forslaget vi er derimod meget tilfredse med den

tale som justitsministeren holdt

alle vidste at danmark har underskrevet

tyve men

lande som har ratificeret og på den måde

jeg synes egentlig også at enhedslisten

har sørget for at skynde lidt på sagen og det var vel

at rose regeringen

forslaget har været med til at sætte gang i processen det er vi naturligvis meget tilfredse med og det tager vi da også

vko’s og liberal alliances afvisning er mærkelig det

jo vedtages og på den måde sætte mere skub i processen

en ratifikation vi har foreslået det er en bemyndigelse til regeringen til at gennemføre ratifikationen

klart men det er jo ikke noget argument for ikke at stemme for forslaget derfor ved jeg ikke helt rigtig hvorfor man siger man ikke vil stemme for måske er det det sædvanlige at når det er oppositionen der

vi har her i folketinget at man aldrig vil støtte det andre kommer med det kan også være at

indtil nu for at trække ratifikationen i langdrag nemlig hele sagen omkring cia flyene som jo har været meget højt på dagsordenen i den periode hvor den her ratifikation kunne have foregået

være en forklaring ellers er det bare langsommelighed i justitsministeriet det kan nok heller ikke udelukkes jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvad der er den rigtige forklaring men bare spørge justitsministeren hvornår gik processen faktisk i gang

til os som et godt svar men hvorfor skete det ikke meget tidligere

man ikke gik i gang straks efter underskrivningen for mere end tre år siden den her konvention

jo krigsførende i et område afghanistan hvor vi samarbejder med stater usa og afghanistan

alene det at vi er i afghanistan

anden måde er medvirkende i forbindelse med tvungne

internationalt har det også en stor betydning for det er rigtigt at konventionen er blevet ratificeret men den vigtige del af konventionen

en komité der kan modtage klager og behandle klager fra ofre og deres pårørende hvis de mener at deres stat ikke har levet op til konventionen

gør at konventionen bliver til mere end flotte ord

direkte konkret betydning for at folk kan få ret

nu havde venstres ordfører meget travlt med at fremhæve irak

et klageorgan hvor ofre og pårørende kan henvende sig

selv gætte hvorfor

en del af dagligdagen i dagens irak og der har man altså ikke lyst til at de forsvindinger skal kunne indklages for den her komité der en del af konventionen

er rigtig gode grunde til at danmark virkelig sætter fart i ratifikationsprocessen

der er begået i danmark og på dansk territorium for eksempel en cia flyvning

det er lande som frankrig tyskland japan og spanien

myndighederne eller med myndighedernes godkendelse eller også har man bare set gennem fingre med dem fordi man var tilfreds med de forsvindinger der blev

det gamle sovjet vi ved at tredivetusind forsvandt i argentina under militærdiktaturet frem til nitten tre og firs og tilsvarende

nævne en lang række lande hvor det har foregået og hvor det stadig foregår vi ved altså som lige nævnt at usa praktiserer tvungne forsvindinger og har hemmelige fængsler

i verden nogle af dem er blevet flyttet

stadig væk og vi har de her cia flyvninger som gør en hel del europæiske lande medskyldige i tvungne

det er altså sådan at selv når danmark kommer med

er det stadig væk sådan at halvfems procent af verdens befolkning ikke er omfattet af konventionen det gælder for eksempel usa det gælder kina det gælder andre lande der var absolut relevante at få med

kunne vi jo være med til at presse de lande til også at tiltræde konventionen det er jo en del af det der ligger i

det også presse andre lande

lige har stillet hvornår gik man i gang og

begreb for herre frank aaens tidligere politiske ståsteder

den her konvention skulle blive ratificeret rundtomkring i

på at fn kan klare den opgave er det derfor at herre frank aaen er så vild med at det skal vedtages her og nu hvis vi kigger på

i forbindelse med at varetage menneskerettighederne specielt i andre lande end for eksempel lige de vestlige lande hvor de hele tiden har nogle problemer med menneskerettighederne

i de lande hvor de ikke overholdes er det så ikke sådan lidt hyklerisk at tro på

og deres pårørende i et land ikke synes

de skal kan de gå til fn og få deres klage behandlet

fn er et klageorgan i den her forbindelse men ansvaret for at man i det daglige forhindrer og bekæmper og straffer dem der står for tvungne forsvindinger

er det virkelig betryggende at det er fn

gøre det med den elendige historik de har med at varetage menneskerettighederne og

det enkelte lands myndigheder står med ansvaret

rigtig mange eksempler på at de enkelte landes myndigheder jo selv står for forsvindingerne

menneskeskæbners eksempler på og derfor er vi nødt til at have en konvention der forpligter landene til at bekæmpe den trafik

nødt til at have etableret et klageorgan

henvende sig for at få ret for det viser sig jo også i

det godt at have et organ hvor der er mulighed for at få ret

herre frank aaen

stemme for forslag enhedslisten

synes de er fornuftige jeg lover herre frank aaen

vi synes så bare at regeringen som jeg sagde i min ordførertale gør

jeg tog nemlig også ordet for at sige at jeg synes

skrue ned for retorikken altså det bliver lidt usmageligt når den tidligere politiske redaktør på den kommunistiske verdensbevægelses dagblad i danmark land og folk herre frank aaen står og taler om hvordan det var i sovjetunionen

set det modsatte af det herre simon emil ammitzbøll siger jeg anerkender at der skete de forbrydelser og det er det vi skal have stoppet også dér hvor det foregår i dag

for tilsagnet om ikke bare per automatik

de forslag som kommer fra dem man normalt er i opposition til det synes jeg er et fint træk

desværre skulle skulle ske ske alligevel men

har et fortrinligt samarbejde på visse dele af det retspolitiske i forhold til sikring af retssikkerhed åbenhed og ytringsfrihed så det set ok

bare stadig væk sige at jeg synes det er at herre frank aaen gerne vil kæmpe for at man skal ratificere den her konvention men spar os dog for sovjetsammenligningerne altså hvis man skulle

skulle man have taget

firserne i stedet for at stå og være en fortrop for et diktatur der dybest set ønskede at invadere danmark og afskaffe demokrati

en hulhed at man kan stå og sammenligne

den kritik tager jeg gerne til mig jeg har aldrig forsvaret diktatur jeg har aldrig forsvaret at man skulle angribe danmark fra østeuropas side

er taget ud af den blå luft jeg har aldrig gået ind for den slags mishandling af mennesker som vi så desværre har set

stalintiden desværre så må jeg blive fri for den kritik

været sådan at jeg også havde nævnt sovjetunionen men kun havde nævnt argentina og usa

at vide at jeg sprang sovjetunionen over ikke så jeg ved næsten ikke hvad jeg skal gøre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

pålægges at udarbejde en model der sikrer at staten kan stille krav til

og vindere af udbud om at have et vist antal elever og lærlinge for at kunne indgå kontrakter s og sf foreslår endvidere at regeringen pålægges at indgå en frivillig aftale med bolig og pensionsselskaberne om en tilsvarende pligt for disse forslagenes indhold er ikke nærmere beskrevet helt overordnet kan jeg indledningsvis konkludere at gældende ret herunder eu retten ikke rummer mulighed for generelt at sikre at statens leverandører og vindere af statslige udbud har et vist antal elever tilsvarende gælder for leverandører med videre til boligselskaber og pensionskasser så alene af den grund kan regeringen ikke støtte forslaget og jeg har egentlig næsten heller ingen forventninger om at

i strid med eu retten

jeg gerne understrege at regeringen går ind for alle lovlige tiltag der kan skabe flere praktikpladser til erhvervsuddannelseselever sådan at vi kan få flest muligt unge til at gennemføre erhvervsuddannelser med praktikuddannelse i private og offentlige virksomheder det samme gælder erhvervsgrunduddannelsen regler om udbud af statslige opgaver henhører under økonomi og erhvervsministeriet jeg har derfor indhentet følgende bidrag til min besvarelse fra økonomi og erhvervsministeriet og jeg citerer det primære formål

udbudsreglerne er at sikre at det offentlige får løst sine opgaver til den bedste pris og kvalitet og at de virksomheder der byder

på opgaverne får en ligelig og fair behandling derfor er det vigtigt at man som offentlig myndighed stiller netop de krav som er relevante for den konkrete opgave myndigheden bør derfor altid overveje hvad der er væsentligt for at opnå en god kontrakt regeringen bifalder at man som offentlig ordregiver vælger at lade sociale klausuler om for eksempel lærlinge eller praktikpladser indgå som en del af sine kontrakter med private leverandører samtidig må regeringen dog gøre opmærksom på at der ikke er frit slag for anvendelse af sociale klausuler i offentlige indkøbskontrakter et kontraktvilkår om praktikpladser skal overholde eu rettens principper og bestemmelser om ligebehandling proportionalitet og ikkediskrimination det betyder bla

at man ikke må pålægge en leverandør byrder ud over den konkrete kontraktperiode

må man ikke binde en virksomhed til at indgå en uopsigelig uddannelsesaftale på fire år i forbindelse med indgåelsen af en

årig kontrakt man kan heller ikke stille krav der vil afskære tilbudsgivere fra andre medlemsstater fra at byde på opgaverne for eksempel må der ikke stilles krav om en uddannelsesaftale der kun kan indgås af virksomheder

hvorvidt en social klausul er forenelig med eu retten netop fordi der er tale om en konkret vurdering bør vi undgå generelle modeller da de ikke giver sikkerhed for at reglerne bliver overholdt i stedet bør myndighederne foretage en konkret vurdering fra sag til sag af om der skal anvendes sociale klausuler og hvordan de i givet fald skal udformes citat slut

set bare budbringer i dag jeg

bidrag til min besvarelse fra socialministeriet og jeg citerer sigtet med at bruge sociale klausuler i den almene boligsektor til fremme af antallet af uddannelsespladser er en god idé men det er en forudsætning at det kan ske på lovlig vis helt grundlæggende anses almene boligorganisationer efter de udbudsretlige regler for at være ordregivende myndigheder på linje med offentlige myndigheder det betyder at der er de samme udbudsretlige overvejelser ved brug af sociale klausuler uanset om der er tale om en offentlig myndighed eller en almen boligorganisation før der vil kunne indgås aftaler med boligselskabernes landsforening eller almene almene boligorganisationer

være sikker på at lovgivningen kan overholdes et krav om at leverandører og vindere af udbud skal have et vist antal elever og lærlinge må ikke være i strid med den gældende lovgivning herunder konkurrencelovgivningen det er vigtigt at få afdækket om der inden for lovgivningens rammer er reelle muligheder for at almene boligorganisationer kan bruge sociale klausuler om uddannelsesaftaler i givet fald vil en aftale mellem staten og boligselskaberne være en god måde at fremme brugen af sociale klausuler ved udbud

da regler om pensionsselskaber henhører under økonomi og erhvervsministeriet har jeg indhentet følgende bidrag til min besvarelse på dette område vedrørende pensionsselskaberne fra økonomi og erhvervsministeriet

eller praktikpladser i sine leverandørkontrakter men regeringen skal ikke bestemme på hvilken måde

at vurdere om det ene eller det andet initiativ vil være en fordel for både virksomheden og samfundet kun hvis indsatsen inddrages i den enkelte virksomheds forretningsstrategi opnås der fordele både for samfundet og for virksomheden regeringen mener med andre ord

og samfundsansvar skal være forretningsdrevet da det skaber størst værdi både for den enkelte virksomhed og for samfundet når regeringen ønsker at fremme

og samfundsansvar handler det derfor om at vise virksomhederne

tage et hensyn til sociale forhold og miljø som en del af netop forretningsstrategien det er den tilgang vi tror på giver de bedste resultater på længere sigt

set at det haft rigtig fin virkning i det danske samfund fn fremhævede i juni i år danmark som et af de førende lande inden for

samfundsansvar det skete med henvisning til at regeringens handlingsplan for to tusind og otte har skabt en unik dansk tilgang

samfundsansvar som både sikrer konkurrencemæssige fordele for danske virksomheder og bidrager til ansvarlig vækst det at vi ikke vælger mellem enten vækst eller samfundsansvar men ser det

i forhold til de første måneder i to tusind og ni og der viser det sig at der en fremgang på to og tyve procent i antallet af praktikpladser målet er langtfra nået og vi skal fortsat øge vores ambitioner for at få flere i gang men de partier der står bag aftalen nemlig socialdemokraterne

har jo det tilfælles at vi tror på at den aftale vi har indgået

ni tusind nye uddannelsespladser med det in mente

skal føre frem til omkring gældende ret

selv har erfaret hvor komplicerede reglerne på området er og derfor selv har ønsket at sikre virksomhedernes og kommunernes retsstilling bedre ved at få afklaret

byggeområdet som jo har været ramt hårdt af krisen

for snart trekvart år siden

erkende at reglerne er så komplicerede og

modsatrettede at det var uhyre vanskeligt

ikke har en bedre vejledning til kommunerne som selvfølgelig skal bruge de muligheder der

virkelig optaget af og det er hele regeringen

aftale med kommunerne om at de i deres daglige drift skal sikre

den afklaring som jeg selv har savnet foreligger desværre først

der måtte komme ud af den analyse med henblik på at sikre at virksomheder og kommuner er bekendt med hvad der kan lade sig gøre

men de har en intention om at bruge den så vidt muligt

der er lovligt det vi kan høre nu hvad

som det også fremgår af min besvarelse er det et tværministerielt arbejde derfor kan

inden for eu retten kan rumme mulighed for

at vi får afdækket mulighederne og jeg vil gerne have at man bruger dem det gør jeg altså også

at der da godt kan være en enkelt borgerlig eller liberal der siger at det skal politikerne

vi har med stort mod hernede i folketingssalen besluttet at bruge to milliard kroner af erhvervslivets penge på at skabe praktikpladser hvis der nu var en mulighed for at det arbejde kunne understøttes også når man udfører arbejdet for det offentlige og statslige

give dem mulighed for at benytte de redskaber

at alle lovlige tiltag skal bruges

besvarelse

snart vi er inde i forhold til boligselskaberne og derfor er det meget kompliceret for mig

kan sige er at man ikke kan lave en generel ordning

en konkret vurdering der ligger til grund

tager hensyn til proportionaliteten

vil sige generelt om fortolkningen at man skal overføre det til

som skal løfte det juridiske ansvar hvis der er noget der er overtrådt så vi er grundige

altså syv tusind tre hundrede og seks og firs unge

kommuner odense kommune og

vi skal være optaget af at løse problemer for de syv

er ude i den der gråzone i forhold til eu reglerne det må jeg jo bare

helt andet område men hvor jeg blev udfrittet om regeringen nu stod bag eu og

regeringens ambition om at skabe flere praktikpladser igen er blevet illustreret

på en praktikplads

milliard kroner til at få skabt de ekstra praktikpladser som vi mangler og mangler akut

sikret at der er uddannelsesgaranti man kan endda på trin to gennemføre en skolepraktik også i hele to tusind og elleve så alle der kommer ind i en erhvervsuddannelse i dag

altså ikke nogen grund til at man skal stå ude i søgekøen og vente på at komme i gang alle unge alle unge kan starte på at gennemføre en erhvervsuddannelse også selv om situationen

har forhindret nogen i at gøre noget fordi jeg ikke har fuldført det stykke arbejde jeg

en interesse i at der bliver anlagt en sag hvor vi skal bruge værdifulde skattekroner på at betale en bod

en privat virksomhed der har vundet en retssag fordi vi har fortolket reglerne forkert

grundig her der er intet der er blevet forhindret på grund af at jeg

analysearbejde i gang tværtimod tror jeg det meget

fordele og ulemper ved at gå den her vej og rigtig mange virksomheder i danmark ser

mange af dem er jo meget meget tilfredse med at der bliver den her afklaring

men men de vil gerne have den afklaring og vil egentlig gerne gå ind i arbejdet med at skabe flere praktikpladser

er noget i det arbejde har igangsat som på nogen måde har forhindret at pensionskasser eller andre kan udnytte de regler

sociale klausuler i den almene boligsektor til fremme af antallet af uddannelsespladser opfattes som en god idé også

vil det også være efter min afklaring foreligger jeg håber på at den bliver så anvendelig at virksomheder kommuner og andre

at have praktikpladssituationen på dagsordenen og at vi skal fortsætte med at have et meget ambitiøst mål for vores indgåelse af aftaler i venstre er

en kommune som en betingelse for at indgå en kontrakt med en leverandør af varer tjenesteydelser eller

byggeri kan gå ind og stille et krav om

eller har ansat x antal elever

socialdemokraterne og socialistisk folkeparti foreslår her og det skyldes

at der ikke uden videre kan opstilles en objektiv målestok for hvilke elevansættelser der kan begrundes i en given kontrakt

en virksomhed jo ikke er herre over hvilke eller hvor mange elever de kan tage ind i en given situation det skyldes jo at en virksomhed skal være godkendt af et fagligt udvalg til at uddanne elever og lærlinge for at de kan sikre at kvaliteten

godkende virksomheder i udlandet så her afskærer vi

altså bevidst udenlandske virksomheder

hun jo så også siger at man ønsker en afklaring af og det venter vi på

til sidst vil jeg sige at målsætningen her

at vi har en tæt sammenhæng mellem den samlede praktikpladsaftale og indsatsen for fremskaffelse af flere praktikpladser

første november to tusind og ti

ministeren har sagt en lille sum penge

og det næste er at det bliver til otte tusind ni hundrede flere praktikpladser så i venstre mener vi altså ikke at

tilbyder andet eller mere end det vi allerede har indgået en aftale om tværtimod mener vi at de sociale klausuler i værste fald har en negativ konsekvens

det erhvervsliv der er omkring os og det sociale engagement

mere bureaukrati og en øget kontrol i stedet for at fremme situationen

er nødt til at forholde sig til at der altså fortsat står syv tusind tre

døre så synes jeg det

virkelighed og jeg mener derfor at det er

undersøger de muligheder de har og at de finder de løsninger de har behov for men ministeren har lovet at der kommer en afdækning af hvad de eu retlige regler egentlig er

ligesom mange steder at socialdemokratiske kommuner

så sørger for at lave så meget fnidder og filter i hvad det egentlig er der gælder at det private erhvervsliv faktisk ikke kan komme ind og byde på opgaverne

er noget for noget her og jeg mener ikke det er fra christiansborg vi skal

og ja alle unge kan i dag starte på en erhvervsuddannelse og de kan komme igennem men det er fordi vi også i samme forligskreds aftalte at der kunne eksistere

hvis de synes det er så bøvlet at

men hvis et firma ønsker at tjene penge på skatteborgerne

nu er der jo en grund til at herre karsten hønge og jeg er

hvert sit parti og jeg deler overhovedet ikke den vinkel som herre karsten hønge bringer ind at staten skal gå ind og være

og være den der regulerer alt tværtimod vil jeg gerne have at staten er hjælper

dem der har særlige behov for hjælp men resten

lov til at komme ind og byde på opgaver for som det er i dag vokser den offentlige sektor eksplosivt

et erhvervsliv der kan fungere

bør de dog have lige muligheder det kan jo ikke være sådan at det offentlige kun skal være og kere

er et spørgsmål om bureaukrati

og de kan få lov til at få opgaven men det kan vel være at det firma er så lille at der kun er en måske to medarbejdere

der er ikke overskud og ressourcer lad os så sige det til at man tager en lærling eller en elev ind og det vil betyde at den virksomhed

byde på opgaven så er vi inde i at det ikke er et åbent frit marked så er det blokeret af at der kun er særlig udvalgte der kan søge og så bliver det til for jeg må jo forvente at de sociale klausuler gælder kommunen lige så vel som alle andre

som selv varetager hele opgaven og så er det hele låst fuldstændig der er ikke noget frit marked overhovedet de små og mellemstore virksomheder

har virkelig behov for at

mulighed for at byde ind men som det er

være fuldstændig forhindret i at få en opgave i det offentlige fordi de ikke har x antal elever og det er vi ikke tilhængere af

praktikpladser som en del af at udbyde de offentlige opgaver

at ministeren faktisk var positivt indstillet over for at det offentlige

den mulighed er

må være i orden så men det er ikke noget vi billiger stort det er ikke noget vi ser

noget der skal rulles ud over hele landet det er ikke noget vi ønsker vi ønsker det frie marked fuldstændig lige vilkår for alle og det skal ikke være afhængig af om man

levere en elevplads eller ej er man et lille firma som kun har ganske få medarbejdere men har mulighed for at løse en opgave i det offentlige regi så skal det også være muligt at byde ind og få opgaven og det skal ikke blokeres af om man har en elev eller lærling eller

de to beslutningsforslag som skal fremme at staten som en meget stor offentlig arbejdsgiver

at stille krav med sociale klausuler og herunder også løfte den massive uddannelsesopgave der er fordi vi står i en situation hvor syv tusind fire hundrede unge mennesker ikke får en praktikplads og derfor ikke kan blive færdige med deres uddannelse blandt andet som håndværker så er det fordi det

i regioner og i kommuner som ved at udbyde opgaver til private virksomheder for det første sætter gang i den vækst vi

kan sætte gang i at der kommer nogle flere uddannelsespladser

udlægninger der er af muligheden for at anvende sociale klausuler herunder uddannelsesaftaler

venstres ordfører sige at det nærmest er et problem

positive tilkendegivelser fra ministeren om at der skal være

tydelig vejledning vi ville have ønsket os at den var kommet langt hurtigere

at for langsomt med at bruge de muligheder

region og kommune er en stor arbejdsgiver

det vil være besværligt for virksomheder og hæmme virksomheder

uddannelsesopgave der er krisen mange unge mennesker der

altså syv tusind fire hundrede unge mennesker der ikke har det endnu

miljøvenlig produktion og de virksomheder som påtager

til kvalitet i det arbejde

inden for der skal være gennemsigtighed

kan man byde på den opgave

første marts fordi endnu flere gerne vil benytte muligheden

ministeren direkte kan gå ind og bruge staten som en drivkraft også til den her udvikling det er jo ikke tilstrækkeligt at det kun er kommunerne

staten sidder på nogle af de rigtig store byggeopgaver

at der trods alt med de undervisningsministeren

henholdsvis socialministeriet og økonomi og erhvervsministeriet

den vejledning som vi må forvente kommer senest

aktiv rolle

vi har stillet spørgsmål til undervisningsministeren om den store indkøbsordning altså statens indkøbsordning

og halvtreds leverandører som er en del af statens indkøbsordning og der er en omsætning på over tretten milliard

staten kunne være en drivkraft i forhold til at stille krav til de otte

potentiale i at understøtte de virksomheder der rent faktisk gerne vil noget i forhold til at tilbyde uddannelsespladser til unge mennesker

uddannede medarbejdere så vi håber at de to beslutningsforslag ikke bare bliver afvist med at de støder imod lovgivningen

bryde loven vi lægger op til

langt mere aktivt ansvar for at bruge stat regioner og kommuner som arbejdsgivere

flere praktikpladser til de unge så vi håber på en

af erhvervslivet som gerne vil noget med deres arbejdspladser vil noget med de unge mennesker

egentlig system som man kan forholde sig til

region syd er også indstillet på

men et andet spørgsmål jeg så har

hvordan kan det være at langballe mener at det

vi har så mange unge der ikke kommer i gang med en uddannelse og siden hen giver det store menneskelige omkostninger og det giver også store samfundsmæssige omkostninger

at lave delaftaler også

derfor er vi sådan set også ganske begejstrede for at have været med

at sikre en uddannelsesgaranti altså muligheden for at man altid kan komme ind på en uddannelse og få lov at gennemføre en uddannelse

blandt andet gennem den såkaldte aer ordning forsøgt at lave forskellige tilskyndelser til

men også fordi vi jo som samfund har brug for at de

ganske afgjort at det er yderst problematisk hvis man begynder at sætte meget rigide kriterier op med bestemte antal og procenter

betyde at små virksomheder naturligvis allermest de helt små virksomheder vil

på de her opgaver det mener vi ikke er rimeligt det sikrer ikke borgerne en garanti for den bedste pris og den bedste ydelse og det giver ikke mulighed for at der reelt er fri konkurrence for de private udbydere derfor er det utrolig vigtigt at man netop gør det her ad frivillighedens vej det er også vigtigt at de

man ikke i forhold til eu retten har mulighed for

lave pålæg til virksomheder der ligger ud over udbuddet det ville jo i praksis sige at man så måtte droppe det her med at have elevaftaler i fire år fordi man måske kun havde en opgave i et halvt år og man så

have et bestemt antal elever i det halve år men så behøvede man ikke at have det resten af tiden og derfor ville man så kun lave kortere aftaler

jeg sagde det var bare for at illustrere de problemstillinger som virksomhederne kan komme til at stå med

de frivillige aftaler som herre jesper langballe ganske rigtigt nævnte altså at undlade

lave kan om til skal

det ændrer ikke på at vi har en udfordring med at sikre

det nødvendige antal pladser

både stat og kommuner for den sags skyld har en forpligtelse og at vi naturligvis

enhver given anledning at drøfte spørgsmålet med de parter der er inden for det offentlige for at sikre at også staten og kommunerne

men det er altså ganske enkelt for nemt bare

opgaven videre til de private udbydere og så tro at det løser

side vil vi meget gerne løbende være i dialog

både med ministeren og med andre om hvordan vi bedst sikrer

sørge for at skabe de her elevpladser

de private virksomheder det gør vi på en lang række områder vi mener ikke at det her er den bedste måde at gøre det

faste procentsatser som vil gøre det fuldstændig umuligt for små private udbydere

byde ind på opgaver vi mener faktisk det er ganske sundt at der er den mulighed for

enstemmigt har vedtaget at gå ind i det her

når man lokalt

i forbindelse med for eksempel konkrete initiativer kan

muligheder for at gå i dialog med det lokale private erhvervsliv og

kan gøre det på en konstruktiv måde jeg glæder mig stadig væk til at se hvordan det kommer til at fungere i praksis og så må vi jo se hvad der

på erhvervslivets langsigtede vilkår det kan godt være

de uddannede så hvorfor vælger at tænke

er den økonomiske skrue vi prøver at dreje på

at være i tæt dialog med kommunerne og staten

unge mennesker har mulighed for at få en uddannelse så de kan komme ud at fungere i erhvervslivet få nogle erfaringer og måske så på et senere tidspunkt oven

vi sætter flere og flere penge af til det samlede uddannelsesområde ja med samtlige de initiativer vi tager

forsøger vi netop at tænke på det langsigtede perspektiv

at vi mens vi tænker på det langsigtede perspektiv mens vi arbejder for at skabe flere praktikpladser mens vi åbner op for skolepraktikpladser i nedgangstider mens vi sørger for uddannelsesgarantien ja så undlader vi altså at smadre det eksisterende private erhvervsliv i processen

at sige at når det gælder arbejdsløse

ældre nedslidte arbejdere og unge er det pisk der virker

skal det hele bare være frivilligt det er den tilgang til livet man har når man tilhører vko

alle de år jeg kan huske har der manglet praktikpladser til stor skade for de unge

en af grundene til og sådan har det også været i årtier at en meget stor del af

på trods af at der er taget en hel del initiativer for at presse arbejdsgiverne til at oprette flere

og derfor vil jeg gerne sige med det samme at

så gælder om at komme med nye initiativer til at presse arbejdsgiverne

og det gør vi selvfølgelig ikke mindst fordi der er meget stor arbejdsløshed som jo gør at der er særlig god grund til at

gøre en indsats vi ved jo at dem der aldrig får en uddannelse er i meget stor fare for at blive langtidsarbejdsløse

helt ud af arbejdsmarkedet og dermed altså blive varigt forsørget i stedet for at være en del af dem der kan beskæftiges det er jo

når vi så i øjeblikket har en debat som

jeg da bare sige at det at hjælpe en ung til at komme i arbejde i praktik

er der måske fyrre arbejdsår i det er der altså mere perspektiv i

at regne med at man kan piske en ældre til at arbejde to år mere

en fjernelse af efterlønnen kan løse alting hvorimod

hvor der virkelig er fare for at

frivilligt

meget klogere at gøre noget på det her område vi diskuterer i dag

og jeg skal hilse fra fru marianne jelved der ikke kan være her og sige at det gør det radikale venstre

ved er de svar der kom fra socialministeriet og økonomi og erhvervsministeriet som jeg synes lød overvejende positive i hvert fald i forsøget på

det er jo klart at eu retten

respekteres

kan løses i forhold til at udenlandske virksomheder kan byde på danske opgaver for med udenlandske virksomheder som det vil være med mindre virksomheder som også har været bragt ind som værende særlig problematiske når man stillede krav til dem

for at lave delaftaler at lave små aftaler hvor

er ude i praktik i en kortere periode så det behøver ikke at være lange læreforhold man binder sig til

som andre også har været bekymrede over om det her skulle føre til en meget bureaukratisk ordning

se om vi kan finde en pragmatisk løsning på det hvis vi mener at målet er tilstrækkelig vigtigt at komme hen til

sige til det konservative folkeparti der var bange for at

rigide tal på hvor mange lærlinge der skulle ind

egentlige lærekontrakter men også indgå et samarbejde med den lokale erhvervsskole

måske hvert andet år tage en lærling i et tre måneders praktikophold

ellers vil jeg sige at

om bare ti år har et massivt overskud af ikkefaglærte men til gengæld et underskud af faglærte beregninger

omkring et overskud af ikkefaglærte på måske omkring halvfemstusind og et underskud på omkring

og den opstår jo også kun hvis vi ikke gør noget danmark har inden for de sidste år mistet omkring tohundredetusind private job

igen og det skal vi gøre ved at satse på uddannelse som vil give grundlaget for den fremtidige vækst danmarks styrke er det fleksible og omstillingsparate arbejdsmarked

ikke kommet af sig selv det skal hele tiden holdes ved lige det skal hele tiden smøres og det skal blandt andet smøres med uddannelse for at få danmark tilbage på vækstsporet skal vi satse massivt på uddannelse erhvervsuddannelserne

et helt afgørende led i den kæde som skal trække danmark i gang igen vores erhvervsuddannelse giver for de fleste et solidt fundament for det fremtidige arbejdsliv og rigtig mange bruger en erhvervsuddannelse som startskud til bagefter at kunne tage en videregående uddannelse mange vælger senere hen i livet at skifte bane i arbejdslivet også i sådanne situationer står den faglærte altså med langt bedre kort på hånden end den ikkefaglærte erhvervsuddannelserne er tæt knyttet til virksomhederne og vekseluddannelsesprincippet gør at eleverne hurtigt og smidigt bevæger sig ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse erhvervsuddannelserne er en af danmarks styrkepositioner men systemet har forskellige svagheder og det er de mangler som vi skal

det mest iøjnefaldende problem ved uddannelser der indebærer praktik i virksomhederne er at der sjældent er overensstemmelse mellem antallet af praktikpladser og antallet af uddannelsessøgende den nyeste opgørelse fra sidste uge viser at der er syv tusind tre hundrede og seks og firs elever der står i kø efter en praktikplads det er altså en stigning på seks procent i forhold til året før det er et spild af menneskelige ressourcer at så mange går rundt uden at komme i gang med den uddannelse som de drømmer om unge som brændende ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet i samfundet bliver holdt uden for vi burde være begejstrede for hver eneste der vælger at tage en uddannelse for det har både samfundet den enkelte og erhvervslivet brug for i stedet for en hjælpende hånd møder de her unge en lukket dør netop på det sårbare tidspunkt

møder de en vanskelig barriere

praktikpladser gælder det om at have den rigtige familie og det rigtige netværk i øvrigt for fordelingen af praktikpladser er fuldstændig tilfældig

der er brug for en række initiativer hvis vi

tabe i tusindvis af unge på gulvet en bonusordning på halvfjerdstusind kroner er allerede vedtaget men det er jo tydeligvis ikke nok til at løse problemet gulerødder hjælper

unge på bare lidt længere sigt

erhvervslivets egen interesse at der er uddannet arbejdskraft til rådighed og det er en nødvendighed for at kunne fastholde et samfund i vækst vi vil ikke blande os i hvem de private virksomheder arbejder for men hvis de ønsker at tjene penge på at arbejde for det offentlige

må samfundet med rimelighed kunne forvente at disse virksomheder spiller positivt med når en stor udfordring skal løses alt andet er bare for naivt i dag fokuserer vi på uddannelsesopgaven men i princippet mener vi

kunne stilles flere andre forskellige krav og der vil også blive plads til de helt små virksomheder

for at have delaftaler og indgå egentlige samarbejdsaftaler med den lokale erhvervsskole flere pensionsselskaber og boligforeninger har jo allerede sendt positive signaler om deres villighed til at

stille krav om praktikpladser hos deres samarbejdspartnere regeringen kunne derfor tage initiativ til en samlet aftale der sikrer at disse mange indkøbere af varer og tjenesteydelser

vedtage en lov der pålægger pensionsselskaber eller boligforeninger hvordan de skal drive deres forretninger men målet er en politisk aftale

hvor selskaberne forpligter sig til at formulere en politik for deres samarbejdspartnere der betyder at disse leverandører

når alle store spillere staten regionerne kommunerne pensionsselskaberne og boligforeningerne samlet gør

kan vi forvente det samme af de mange selvejende institutioner rundtomkring i landet lokale politiske repræsentanter kan med henvisning til en sådan aktiv uddannelsespolitik lægge et venligt men bestemt pres på de selvejende institutioner i området så vil det virkelig kunne rykke i praktikpladskøen den her debat vi har har jo allerede fået forskellige kommuner til at beslutte at de vil stille krav om praktikpladser og det samme har blandt andet region syddanmark modellen kan være forskellig

forskellige faglige uddannelser men målet er det samme

sociale klausuler og til at der ude i den virkelige verden faktisk skabes praktikpladser men lige nu nu står der altså syv tusind tre hundrede og seks og firs unge i kø

rykker nu kommer vi til at stå med en kæmpestor regning

så nu bliver jeg nødt til at stille spørgsmålet hvor mange aftaler har man lavet i århus odense københavn og

det er de store byer der viser vejen

århus er at de melder tilbage at de kan se at der bliver taget flere lærlinge på den konto

nylig gået i gang med det så derfor tror jeg også ligesom jeg foreslår her at vi kommer til at rykke på det for der går jo tid inden

der går jo noget tid

jeg også at vi rykker fra statens

det gør ude i kommunerne hvor de først

belyse hvori det fantastiske er

jeg ved jo at socialistisk folkeparti evner og nyder

der mener de

at man kan finde praktiske løsninger på det her

der selvfølgelig går noget tid fra man tager beslutningen til de unge kommer i lære det er jo ikke meningen koste penge

er et spørgsmål om at staten opfører sig synes

have en veluddannet befolkning og derfor har vi brug for at alle virksomheder spiller med og at de virksomheder der ønsker at arbejde for det offentlige

det her ansvar for at uddanne det kommer ikke til at koste penge tværtimod det samfundsmæssige regnskab bliver overordentlig positivt ved at vi uddanner

sluttet jeg foreslår at forslagene til

hvis ingen gør indsigelse betragter

den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside